mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelse eva kjer hansen og mai henriksen

tre og halvfems titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK

by og boligudvalget har afgivet beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed

fjorten på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet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

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og fire stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

ønsker nogen at udtale sig

ikke tilfældet her og vi går til afstemning

for stemte to og tres imod stemte tre og fyrre

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og fem stemmer

også her drejer forhandlingen sig i første omgang om det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet

ændringsforslaget sluttet og vi går til

helhed ønsker nogen at udtale sig det er der ikke

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod stemte otte og fyrre

lovforslaget er vedtaget

ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte fem

vedtager et overvældende flertal i folketinget at række hånden ud til og

hver dag oplever at leve under nogle meget uværdige forhold på gadeplan

socialdemokratiet mener sammen med resten af regeringen og de mennesker

og for mange mennesker er det sådan at stofmisbrug er en afhængighed det er en kritisk overgangsfase som kan overvindes hvis vi giver den rigtige hjælp derfor skal narkotikapolitikken støtte denne proces frem at hæmme den i ti år har vi diskuteret de omfattende undersøgelser og initiativer

holland tyskland spanien luxembourg norge canada australien der tilsammen har åbnet over halvfems stofindtagelsesrum

hvordan det har kunnet redde liv og hvordan vi har kunnet se i for

barcelona og andre steder at man

kan nedbringe antallet af folk der dør af en overdosis eller af forgiftning

altså omkring to tusind seks hundrede liv vi formentlig kunne have

stofindtagelsesrum langt tidligere

en søster en far en mor som ikke er her mere

meget meget flot at vi i dag med et flertal og med den nye regering kunne få det her forslag på banen

af rigtig mange jeg glæder mig til at se resultaterne ude i den virkelige verden jeg glæder mig til at se at flere mennesker kan redde livet

blive stoffri

i det mindste have livet i behold uden at leve med smitsomme sygdomme som hiv og smitsom leverbetændelse eller andre forfærdelige sygdomme som vi ser stofmisbrugerne i dag ender med at lide af tak for

med en historisk kort høringsfrist så det er

mange måder en historisk dag få timer fik forskellige organisationer til at udtale sig om dette vigtige lovforslag og processen er blevet hastet igennem som ordføreren selv var inde på er det en debat der har været i ti år

fuldstændig uforståeligt at det skal hastes igennem på denne måde

jeg kan ikke stemme for regeringens lovforslag jeg kan

kan man se at socialdemokraternes store ord om at man vil gøre noget for narkomanerne sådan set er en indstilling vi alle sammen deler

kan sagtens se mange fordele ved fixerum

er kriminel og hvornår man ikke er kriminel socialdemokraternes

formanden for folketinget også pointeret over for regeringen men man kan ikke diskutere at lovforslaget har været hastet igennem folketinget for det

man har netop haft en kort høringsproces for at kunne sikre sig at der

efter en ti årig debat der er også

været muligt for andre at komme til i lovarbejdet

kun er et første skridt i retning af at forbedre forholdene for stofmisbrugere i danmark og sikre sig at man overlever sit stofmisbrug så man kan komme ud på den anden side det skriver vi

sikre en bedre overlevelse for de stofmisbrugere der lever på gadeplan

ender med at stemme sammen med regeringen til at afgive

er videre positivt for nu at sige det mildt

jeg sikker på at vi i dag kunne have vedtaget et lovforslag med et meget bredere

men det har måske været hele taktikken fra regeringens side

at gøre noget for narkomanerne jeg synes ikke det er en rimelig måde

at venstrefolk i dag vil stemme gult til det her lovforslag

retorikken her under førstebehandlingen

og afvisende at det næsten kommer som en overraskelse at man kan finde på at stemme gult i dag så jeg synes det er en kæmpe sejr at vi i løbet af den her debat

at vi nu sidder og

stoffer det gør ikke noget ved problemerne med kriminaliteten det gør ikke noget

sikrer at nogle kriminelle fortsat kan have et sted de kan være ganske lovligt samtidig etablerer man nogle fixerum hvor man jo ikke har afklaret

i de svar vi har fået på vores spørgsmål siger man bla at

man skal gå ind og hjælpe de stofmisbrugere der eventuelt måtte få nogle problemer i de her rum og

ikke forholde sig til hvordan det skal kunne lade sig gøre man skaber bare problem problem på problem ved at vedtage det her det forstår jeg simpelt

om at nogle kriminelle fortsat kan fortsætte som de gør

menneskesyn er omkring stofmisbrugeres forhold

indledningsvis ud med at sige at den her regering mener at stofafhængighed er et socialt og sundhedsmæssigt problem

det ikke bliver mere rene af at blive indtaget i et stofindtagelsesrum

mindre kriminalitet når man sælger det

hovedformål er at redde liv og det er lige præcis derfor jeg talte om omsorg for stofmisbrugerne og omsorg for samfundet det her forslag skal være med til at redde liv at bekæmpe kriminalitet

også gerne løbende blandt andet ved at indsætte ekstra ressourcer til at bekæmpe de bagmænd

det burde jo indebære en social indsats

er nærmere et spørgsmål om at sige godt

accepterer bare at der er nogle der har nogle problemer med stoffer de skal have et

man jo tage sig af de sociale problemer tage sig af de problemer der var omkring det og sikre at der var nogle ordentlige rammer og forhold og gøre en indsats

og udviser dem respekt uanset hvor de er i deres liv uanset at de er afhængige af stoffer uanset at de indimellem bliver nødt til at benytte sig af kriminalitet for at få adgang til de her stoffer

at de overlever den her stofafhængighed fordi vi tror på at de kan komme ud på den anden side og blive fri af stofferne eller i hvert fald have stabiliseret det

så høj grad at de en dag kan tage en uddannelse eller komme i arbejde blive en del af det her samfund på en anden måde

stofindtagelsesrum gør

og en social indsats der gør at folk bliver bragt tættere på behandling end de er i dag og det

laver man beslutningsforslag og de har en vis detaljeringsgrad skal de udmøntes i konkret lovgivning

at have

har været inde over og det har altså taget det ekstra halve år at få den lovgivning på plads men det er simpelt hen fordi vi forsøger at gøre os umage med at tingene skal virke ude på den ene side jeg håber på at vi har fundet en løsning

i dag at stå med et endeligt lovforslag der udmønter tingene

stofmisbrugerne

som et stort flertal kan stemme for så

dertil hvor stofindtagelsesrum var blevet muligt og det synes jeg man skal glæde sig over

konkret lovforslag og ikke bare kunne lave en kopi af socialdemokratiets eller liberal alliances beslutningsforslag

altså når man skal

ansvaret på sig og udmønte det i den virkelige verden

gennemført under den daværende regering så kunne vi måske have ventet yderligere ti år

regeringspartierne og regeringens løftebrud i forhold til alle mulige ting som man lovede før valget som enkeltpartier

stort nummer ud af

derudover har man heller ikke overholdt sit eget regeringsgrundlag hvor

problem med det hastværk hvorfor skal det hastes sådan igennem at man ikke overholder normale høringsfrister i forbindelse

i folketinget hvad er grunden til at det skal gå

at blandt andet formanden for folketinget kritiserede den meget korte høringsfrist og bad regeringen om at gøre det bedre

høringsfrister end den tidligere regering gjorde

har en ambition om at gøre

også når vi mødes igen til oktober og i løbet af de kommende år

fundamentale ting som man selv sagde

har overholdt dem på det niveau som

at vi så havde en mulighed for at have en helt almindelig behandling af forslaget i folketinget inden for de rammer der nu er givet til at behandle lovforslag der har været tid mellem første anden og tredjebehandlingerne den del er ikke hastet igennem folketinget

at udsætte det længere vi har arbejdet hårdt på at gøre det her til konkret politik

er ikke hastet igennem folketinget men høringsprocessen har været meget meget kort det vil jeg gerne medgive

at det her forslag opvejer de ulemper der har været ved behandlingen i og med at vi nu kan se at københavns kommune allerede arbejder rigtig meget med at få lavet stofindtagelsesrum og komme i gang med det

altså nu skal man huske at i forhold til narkomanerne har vi hele tiden sagt at vi gerne vil have nogle forbedringer

jeg synes altså det er en uhørt kritik af

ordføreren kommer med i forbindelse med det her område

om man ikke anerkender dansk folkepartis store rolle i

men jeg vil også sige at selv om

en debat også internt i dansk folkeparti i nogle år

har man altså ikke kunnet få et flertal i dansk folkeparti for at stofindtagelsesrum var noget som man ville presse den tidligere regering til at gå i gang med

kriminalitet

og på den baggrund jeg konstaterede at hvis det var det syn man havde på stofmisbrugere i danmark så synes jeg at det er et et andet menneskesyn end det

jeg mener at stofmisbrugere og folk der er afhængige af stoffer er folk der har brug for både social og sundhedsmæssig hjælp og det er lige præcis det stofindtagelsesrum

og måske også i mere kriminalitet som ordføreren

er bekymret når faktum er at halvfems stofindtagelsesrum rundtomkring i verden de sidste ti år har talt deres eget klare sprog i

og at man på trods af besøg og andre ting i hvert fald ikke er kommet til den konklusion at man ville lytte til de erfaringer der var udeomkring i verden på det her område

massive erfaringer der har været internationalt

eksperter med en reel viden ind over narkotikapolitikken i danmark således at det ikke bliver den moralske pegefinger der skal indikere i hvilken retning narkotikapolitikken

bliver nogle folk som har en konkret viden om

hjælper stofmisbrugere ud af deres afhængighed eller til et værdigt liv

og måske skulle vi bare lade det blive ved det men når nu fru sophie hæstorp andersen insisterer på at det

indføre fixerum til narkomaner lige meget hvilken regering

lige meget hvem der havde været statsminister her i landet så vil jeg bare sige at grunden til at det her endte som sjusk og sjask

jeg fuldstændig enig med herre simon emil ammitzbøll i at vi er meget meget glade alle sammen men jeg er meget uenig i at det

for både venstre og konservative i at man ikke ønskede stofindtagelsesrum

en meget stejl ordfører fra venstre der var på talerstolen og herre tom behnke har nogle helt andre synspunkter

debatten som jeg er sikker på vil komme til udtryk fra talerstolen om lidt så jeg er helt uenig i

det synes jeg man har fået rigtig mange interessante erfaringer med det første stykke tid

og det ville jo også være sådan for en borgerlig regering

at fremsætte et lovforslag uanset om der er et flertal eller ej ellers kan man jo

er forkert at sige at der bare skulle et nyt flertal til

det her lovforslag kunne komme i salen det synes jeg man burde

fru özlem sara cekic som sfs ordfører

og vi kommer

hvad vi kan for at nedbringe dødeligheden markant for stofmisbrugere for mange år siden skabte

ramaskrig da vi fremsatte

om lægeordineret heroin

mange mennesker faktisk er kommet ud af kriminalitet og kommet nærmere på arbejdsmarkedet og en nogenlunde hverdag

kommet

ville man ikke gå den vej hvor man ville række hånden ud til stofmisbrugerne

beslutningsforslag om anonym stofbehandling besluttet at

muligt at man kan få anonym stofbehandling ligesom man kan få anonym alkoholbehandling

weekendnarkomanerne som man kalder dem det er mennesker som har et arbejde

i hvert fald flertallet i folketinget

derfor må man ikke

vil man ikke give den hjælp moralen

i har været videnskaben vi har baseret vores behandling på

vi tror på videnskaben

og vi kommer til at behandle dem værdigt

at finde en åre som de kan fikse stof i

gode skridt i den rigtige retning men samtidig

at finde nogle utraditionelle løsninger for at kunne nå den her målgruppe som er rigtig rigtig svær

og kæmpesejr for de mange mennesker som lever med stofmisbrug til hverdag

livet undervejs fordi folketinget med den tidligere regering

på moral i stedet for videnskab

fra den socialdemokratiske ordfører at dette er en historisk dag

kan sige at jeg er fuldstændig enig dette er en historisk dag jeg

er første gang i folketingets historie at man vedtager et lovforslag

nu er en glidebane hvor dødens

spil

i socialt armod

et stofindtagelsesrum og de seneste undersøgelser fra sundhedsministeriet viser

efter at de er blevet løsladt fra fængsler

en passiv misbrugspolitik og ikke vælger

armod ud af kriminalitet og ud af

nu venstre har haft magten i ti år

stadig står her og er meget bekymret for stofmisbrugerne og siger

initiativer som vi også har bakket op om

som dengang efter min mening skulle have været stofindtagelsesrum

til at sikre i en

nu eller det vil de konservative i hvert fald

er altså stadig væk massive problemer med overdødelighed blandt stofmisbrugere i danmark

hvor mange der dør af overdoser og hvor mange der dør af forgiftninger

hjælpe de stofmisbrugere som allerede var havnet i stofmisbrug ud af deres misbrug

og til lægeordineret heroin

at de narkomaner som

tilbuddet om lægeordineret heroin

kriminalitetsdage de har fået en markant bedre sundhedstilstand

faktisk narkomaner der i den nye evalueringsrapport udtaler at de rent faktisk har fået et liv

det laver ikke om på at man fra den tidligere regerings side valgte at gøre det til en

der allerede dengang var røster fremme om at der også var erfaringer med andre indtagelsesmetoder

at påstå og stofindtagelsesrum har man ikke villet diskutere nærmest i ti år og jeg synes også det er en meget hård afvisning

og folk havde frist indtil mandag jeg mener det var klokken tolv eller midt på dagen eller i løbet af eftermiddagen

at svare i høringsperioden og det svarer faktisk til en ganske almindelig arbejdsdag på otte timer at man har en fredag til at vende tilbage og det er ganske enkelt ikke godt nok

den samlede opposition har

ved regeringens eget regeringsgrundlag hvor man jo skriver at

vil sikre lange høringsfrister

få en arbejdsdag til at svare på et

gå efter

gå ind og redde menneskeliv

til tiltag på stofmisbrugsområdet som vi med

jeg at glæde mig sammen med sfs ordfører

at parkere narkomaner i stofindtagelsesrum

hvor de kan sidde og være kriminelle i fred

diskuterer en gruppe mennesker som har

nå de

være første gang i verdenshistorien man kan sige at de internationale erfaringer man har med stofindtagelsesrum eller fixerum

som man kan konstatere

hvis det scenarie skulle udspille sig her i vores lille nation

jeg synes at det virker som om

mellem det at have ambitioner for behandlingstilbud til stofafhængige og det at etablere muligheden for stofindtagelsesrum så jeg vil godt bede ordføreren om at præcisere hvad det

at man parallelt med at man etablerer muligheden for stofindtagelsesrum også kan have en ambitiøs strategi for hvordan vi hjælper de stofafhængige som måtte ønske at komme ud af deres misbrug og som har overskuddet til det

som misbrugerne indtager

ordentlige

så de tager jo de stoffer uanset hvad

at det der følger af venstres indstilling til det her forslag er at de mest udsatte grupper i vores samfund fortsat er henvist til at indtage deres stoffer på gader og stræder

dybt uhygiejniske og umenneskelige forhold det er det der er konsekvensen af venstres holdning til det her

meget hårdt belastede misbrugere som i den grad fortjener vores opmærksomhed og fortjener vores

det bringer dem ud af den sociale armod og

erfaringer man har gjort sig i udlandet

at der er kommet flere narkomaner

offentligt stofindtagelsesrum

give anledning til at tingene vil skride

i

meget meget problematisk og

på meget meget konkrete spørgsmål

hurtigt lærer at snakke udenom pointen er at der blev stillet et meget præcist spørgsmål om hvorvidt der var eksempler fra udlandet på

ført til en glidebane så får vi en lang sang om uklare svar på spørgsmål i udvalgsarbejdet kender ordføreren konkrete eksempler

til en glidebane mit andet spørgsmål er hvis narkomanerne ikke skal indtage deres stoffer i stofindtagelsesrum men heller ikke i opgange kældre og på gader og veje

det ikke føre til at narkomaner ville indtage deres stoffer

har lært at twiste ordene jeg synes ikke jeg

at jeg synes det er rigtig vigtigt at vi har nogle tilbud som vi ved virker og kunne være lægeordineret heroin

lægeordineret heroin

indstillet på at gennemføre en meget omfattende liberalisering

men tilbage står vel at det at stemme imod det her forslag ikke sikrer narkomanerne noget som helst alternativ til at fixe i opgange på gader og stræder og under uhygiejniske forhold det alternativ findes jo ikke fordi man stemmer det her

konklusionen på det her bliver vel alligevel i hvert fald i en periode indtil venstre får liberaliseret udleveringen af lægeordineret

være henvist til at fixe i opgange

gader og stræder til gene for sig selv og omgivelserne

ønsker at hjælpe de stofmisbrugere der er derude og det er faktisk en

de anbefalinger vi har fået alt det materiale vi har fået i forbindelse med behandlingen

der én ting der går igen og det er at man siger at muligvis kan stofindtagelsesrum reducere dødeligheden men forudsætningen for at det på nogen måde skal kunne give mening at etablere dem er at

egentlig vores hovedanke her altså at det har man jo ikke nu har vi lige fået rapporter

at nogle oplever at det faktisk får dem ud af kriminalitet at det faktisk giver dem mod på at komme ud af deres stofmisbrug det faktisk giver dem mod på at få et liv hvordan kan det så være at det ikke er den vej

kan det være at man ikke insisterer på at kommunerne skal have nogle hurtige tilbud

at få gang i alle de forebyggende tiltag når

faktisk kan se at det er grundlaget for at man overhovedet

at overveje stofindtagelsesrum stofindtagelsesrum

gør ikke noget ved den kriminalitet som

står for samtidig

bruge de her rum

arbejdsmiljø hvordan skal det personale kunne agere i de her omgivelser

hvis der er rygeheroin i spil

få det i blodet og dermed indtager indtager man jo stoffer det er

hjælpe nogle end at man tager hensyn til sig selv men vi synes altså også det er vigtigt at det personale der skal arbejde derude har helt klare vilkår og det er ikke noget vi har kunnet få klaring på

at det må de finde ud af ude i kommunerne når de skal

bare skaber nye problemer der er rigtig mange uafklarede ting

må være at man over for stofmisbrugerne laver den nødvendige sociale indsats og at man har en hel række gode tilbud

det her lovforslag går ud på at man skal

og ikke bekæmpe rockerne i forhold til at

der bliver solgt de her

har med bukserne nede

at finde en åre med en uren kanyle men

at nå de her mennesker

begynde at iværksætte nye og andre tiltag

ikke tager hånd om

kan det være at man ikke tager fat i alle de andre muligheder der er

ude i landet faktisk har de tilbud der skulle til så det her stofindtagelsesrum ikke var nødvendigt

at man gør hvad man kan for at forebygge og for at have andre tiltag i spil

at folk ender i kriminalitet

hele aftalen om lægeordineret heroin

at stofindtagelsesrum ikke i sig selv har nogen væsentlig effekt men det der er fuldstændig afgørende er at man har tilbud

er mange andre veje derfor er vi ikke

ikke ændre på at narkomanerne indtage urene stoffer hvad vil ordføreren gøre for at narkomanerne ikke indtager urene

heroin gør at der er nogle muligheder der

det så sige at dansk folkeparti er indstillet på når man nu har det her store ønske om at gøre noget ved det faktum at

og som vil være dem som vil blive brugere af det her stofindtagelsesrum kan få

urene stoffer på gaden hvordan kan det så blive værre af at de indtager det under nogle sikre forhold i et stofindtagelsesrum hvor der er personale til stede og

på hvad der kan være af muligheder for at hjælpe stofmisbrugerne det har jeg sagt flere gange og det står vi selvfølgelig ved

det at lave stofindtagelsesrum ændrer jo ikke på at man indtager urene stoffer

med det at gøre der kunne alle mulige andre

tror jeg ikke man løser medmindre man gør det muligt for alle stofmisbrugere at gå ned på apoteket og

dansk folkeparti er henne og jeg fornemmer heller ikke at det

store brede danske befolkning er henne når det handler om dansk narkotikapolitik

fordi de er købt under kriminelle forhold altså på et ulovligt marked er ordføreren så ikke enig i at det stadig væk er et mere sikkert

udtømt de muligheder der kunne være for at lave andre tiltag så kan man selvfølgelig godt sige at

er i dag det er bare ikke den vej

sige at man ønsker at udvide

lægeordineret heroin det er jo glædeligt vi

er også mange der tager en cocktail af alle mulige tilgængelige stoffer de nu kan komme i nærheden af

være en ret stor gruppe af udsatte mennesker

for at gå i behandling men som vi dog trods alt stadig væk burde give den omsorg at sikre

at de overlever deres stofafhængighed og en dag kan komme ud på den anden side uden at være smittet med

uden at være smittet med smitsom leverbetændelse uden at have fået hjerteklap betændelse

på grund af betændelsestilstande altså hvor vi ud fra et medmenneskeligt synspunkt

i kommunerne undlader man i mange tilfælde at bruge de tilbud der faktisk kunne være

være et tilbud til den stofmisbruger som faktisk er motiveret for at tage imod et tilbud

man kunne gøre udeomkring som man ikke gør i dag

af ordføreren at det centrale er at man også kan tilbyde de svært stofafhængige sociale og behandlingsmæssige tilbud det er der mig bekendt ikke nogen af de partier som støtter det

som er imod tværtimod er vi jo fælles om at vi gerne vil gøre endnu mere for de mest udsatte i samfundet det bliver så fremhævet i ordførertalen at det er af hensyn til narkomanerne og

af hensyn til arbejdsmiljøet for de ansatte at man ikke kan stemme for det her forslag

behandler i dag det helt konkrete forslag jeg medgiver at de ansatte

have nogle særlige kompetencer for at kunne fungere i et arbejdsmiljø som også vil være præget af belastning men når det kommer til de stofafhængige altså

narkomanerne vil ordføreren så ikke være sød

stofindtagelsesrum hvordan er det lige præcis det påvirker deres situation negativt at vi etablerer

det det handler om er at der er rigtig mange negative konsekvenser af et stofindtagelsesrum i øvrigt og det det handler om er at der er andre veje

folkeparti ikke har haft modet til at stemme for det her forslag ligesom dansk folkeparti har haft mod til tidligere faktisk at støtte lægeordineret heroin jeg vil fastholde at hvis man tager udgangspunkt i det som er de stofafhængiges situation og for eksempel kigger på høringssvarene så er der en lang lang lang stribe af foreninger og organisationer som har med de stofafhængige at gøre som har givet udtryk for hvor utrolig vigtigt det er at man får den her mulighed det gælder dansk selskab for addiktiv medicin det gælder dansk socialrådgiverforeningen det gælder dansk sygeplejeråd det gælder foreningen fixerum københavns kommune gadejuristen landsforeningen af væresteder lægeforeningen mændenes hjem og så videre

det ikke indtryk på dansk folkeparti at de organisationer og instanser som har den tætteste kontakt til

til men det gør også indtryk når der i

anføres at en afgørende ting er at man har udtømt udtømt alle andre muligheder for tiltag og hjælpende foranstaltninger og andre veje og det mener vi ikke man har

i fyrre år har man bekæmpet narko den findes stadig væk den har vist sig at være ekstremt modstandsdygtig over for alle initiativer som alle mulige stater har taget den bliver stadig væk efterspurgt konsekvensen af det er for en lang række mennesker

fuldstændig frygtelige

men det er nok også kommet dertil hvor man må erkende at det ikke er alle de initiativer man har taget som har

talt meget om at man skal udtømme alle muligheder

at når man ser på hvor stort tilbagefaldet er blandt stofbrugere som er i behandling

helt enormt det er otte ud af ti som falder tilbage det har ikke virket

definitionen på sindssyge er at gentage det samme mønster eller den samme handling igen og igen

det er i høj grad den tilgang som har præget

behandlingen af narkomaner nu kommer der så her et lovforslag

vil vove at påstå også var blevet gennemført hvis der ikke havde været et regeringsskifte

og så er det jo næsten en umulig situation at forestille sig at

var blevet vedtaget under alle omstændigheder

synes det er ærgerligt at der ikke kan samles

om det her der er ikke ret mange rationelle begrundelser for hvorfor man ikke skulle lave det her tiltag erfaringerne fra udlandet er positive

er skadesreduktion det er den vej som behandlingen af stofbrugere går også i erkendelse af at meget af det man har lavet tidligere netop ikke har virket det her løser på ingen måde alle problemer det fjerner ikke efterspørgselen på narko

fjerner det heller ikke dem der er villige til at sælge det men det gør det bestemt heller ikke værre og det vil øge chancen for

sundhedstilbud som vi ellers har til dem derfor synes vi også at det er det er rigtig glædeligt at det bliver det bliver fremsat

så må jeg også sige at nogle af de argumenter

man har hørt fra de andre oppositionspartier i dag virkelig

baseret mere på følelser end på faglighed det synes jeg er ærgerligt når det er en sag der handler om at redde menneskeliv

irrationelt det man kunne have ønsket sig var at man

til afkriminalisering sådan

på sig var blevet øget ligesom man har gjort i portugal

det er jo ikke sådan

narkoman eller stofbruger får beslaglagt sit stof inde på vesterbro

nu går jeg hjem og lægger mig og så får jeg ikke mit stof i dag nej

ikke det der sker stofbrugeren bliver måske endda endnu mere desperat og er villig til at begå endnu mere desperat kriminalitet som går ud over mennesker som er fuldstændig uskyldige og

rationel tilgang til det her nu har man prøvet det samme i fyrre år

er et lille skridt ind på fornuftens

synes lige jeg sådan bliver nødt til at spørge

portugal jeg har på ingen måde sagt at det her er et et mirakelmiddel

er en måde hvorpå de stofbrugere som har mindst overskud kommer i kontakt med et behandlingssystem og dermed bliver adgangen nemmere til behandlingssystemet derfor synes jeg også man skulle kombinere

vil oplyse hvor mange stofmisbrugere

efter at have frekventeret et stofindtagelsesrum

misbrug

at erfaringerne helt entydige det kan godt være at man

men det rokker ikke ved den kendsgerning at

skadesreduktion er positive

bedt om ordet som ordfører for de radikale

tak for det jeg havde egentlig

planlagt at at tage ordet som ordfører i den her sag vi havde en lang og fyldig debat

også under førstebehandlingen og der er blevet stillet en lang række spørgsmål

jeg havde faktisk ikke forventet at

grundig en debat som vi har haft her ved tredjebehandlingen også når det er sagt vil jeg også sige at

i det radikale venstre af det som blev fremført af den socialdemokratiske ordfører som jo har arbejdet længe og grundigt

vi har haft på mange måder kommer til at handle om alt muligt andet end det der egentlig

kernen i lovforslaget det lovforslag vi behandler i dag handler om muligheden for at etablere stofindtagelsesrum i danske kommuner det handler ikke om behandling af stofafhængighed det handler ikke om bekæmpelse af kriminalitet det handler ikke om hvad vi gør ved det problem at der er

stoffer på markedet det handler ikke om nogle af alle de ting som vi alle sammen også synes er alvorlige problemstillinger og hvor det jo er regeringspartiernes ambition at vi vil gøre så meget som vi overhovedet kan for de mest udsatte det som det her helt konkrete lovforslag handler om er at skabe et minimum af værdighed for de allermest udsatte i vores samfund det er simpelt hen det det handler om at give folk rammer som er mennesker værdige for at de dermed måske kan få det lille overskud der gør at de kan tage imod de behandlingstilbud som samfundet tilbyder

konstatere at et væsentligt problem med den her debat

er at regeringspartierne jo sådan nærmest er inde i en rus en glædesrus over at man har flertallet at man har et markant flertal og den glædesrus kommer så til udtryk ved at man

det der er så ærgerligt når vi diskuterer regeringens forslag

man vælger at tage nogle enkeltelementer ud

et forslag der løser de problemer men lukker i øvrigt øjnene for alle mulige andre problemer

det er det der er problemet det der er tale om er at regeringen

et forslag som kun er en halv løsning og det er derfor at vi fra konservativ side stemmer imod vi vil ikke en halv løsning vi vil en hel løsning løsningen her er en halv løsning fordi

er at oprette fixerum hvor stofmisbrugere kan indtage ulovlige stoffer lovligt stofferne er ulovlige og det gør man ikke noget ved

jo man tilbyder når så skaden er sket

gøre noget ved skaden det gør man allerede i dag i sundhedsrummene så der er ingen forskel på det

man gør ikke noget som helst ved at det er urene stoffer

i forhold til at styrken af de her stoffer er fuldstændig ukontrolleret

det der slår stofmisbrugerne ihjel det er når de tager en overdosis fordi de tror at det stof de har fået fat i

overdosis og så er det rigtigt at

indtager disse ukontrollerede stoffer på et sted hvor der er andre mennesker til stede der kan hjælpe når

man redde de liv men man løser jo ikke det grundlæggende problem nemlig at det er det stof der bliver indtaget som er problemet det løser man ikke og det er derfor

kun er et halvt forslag kun er en halv løsning derudover

det vel heller ikke sådan at et folketing er underlagt hvad videnskabsmændene siger

et folkestyre vi har og ikke et videnskabsmandsstyre men det som gør sig gældende her

holder man stadig væk liv i og det er da et moralsk problem hvordan kan man lukke øjnene for det

hvordan kan man tillade sig at gøre det bare fordi man har flertallet

skal nå at sparke til dem der er imod

følgekriminaliteten er der stadig væk

anden slags det er indbrud det er røverier

er der stadig væk og det løser det her forslag ikke jeg siger ikke at det gør det værre for det gør det ikke men det er der stadig væk og man forholder sig ikke til det man lukker øjnene og siger nå ja det vil vi helst ikke vide

sidder i et fixerum

først været ude at stjæle et fjernsyn ved et indbrud omsat det til penge og købt stofferne af dødens købmænd på det illegale marked

så må man gerne have lov til at sidde og indtage det farvefjernsyn

men hvis man ikke når det ja så er det stadig væk ulovligt det er jo en mystisk mystisk verden vi kommer til at opleve hvor stofmisbrugere

skal løbe om kap med tiden med politiet og mod deres såkaldte venner om at nå hen

det er jo det der kommer til at gøre sig gældende det er det billede vi kommer til at se

fordi de er hundeangst for at enten politiet konfiskerer det

deres såkaldte kammerater tager det fra dem så hvis fixerummene skal have den effekt at man virkelig får ryddet

det er vist ikke det eneste sted i danmark der har stofmisbrugere altså det er jo

helt gal argumentation hvis fixerummene skulle have den effekt at alle stofmisbrugere søgte derhen

mange mange mange flere til og det vil man jo heller ikke

alt det som vi er enige om alt det hvor vi alle sammen har den gode vilje til at gøre en forskel

fru sophie hæstorp andersen pointerede

et dårligt menneskesyn

hvis man var presset men det er man jo ikke næh jeg skrev en meget meget lang mail hvor jeg listede den her situation op og appellerede til at vi i folketinget bredt fandt en løsning der var en helhedsløsning

hvad fik jeg tilbage af svar socialdemokratiet har stadig væk ikke svaret der har ikke været nogen som helst debat om det her

fra enhedslisten foreslog

kunne holde en høring ja

have lavet det her lovforslag på en sådan måde at det var en helhedsløsning der havde løst problemerne alle problemerne men man vil ikke og det er det der er så problematisk når man så siger at der

noget nej det har der ikke vi havde en debat ved førstebehandlingen og den var rigtig og

har der ikke været noget det der er sagen er at vi fra konservativ side er enige

vi vil gerne gøre noget for at fjerne kanylerne fra gader og stræder sandkasser legepladser og så videre

vi vil også gerne højne

stofmisbrugerne vi er enige jeg synes godt at flertallet kunne anerkende at den enighed

til stede også lige for at understrege det der med

i stedet for at lave de her fixerum hvor det er ulovlige stoffer finansieret af ulovlige penge

der bliver indtaget under kontrollerede forhold så er det lovlige stoffer indtaget lovligt og så opnår vi alle fordelene men ikke én ikke én ordfører

man er så ekstatisk i sin glædesrus

et flertal og så buldrer man det flertal igennem og vil bare have sine fixerum det er simpelt hen helt uhørt men det skal ikke skille os ad

udvidet ordningen med lægeordineret heroin for det bliver vi

fint nok det kan vi ikke gøre noget ved nu det kan vi måske gøre senere men vi burde i det mindste gøre det

vi lavede en ordentlig ordning det ene er

det andet som vil være helt afgørende er at man lige ser efter hvordan man har gjort

hvis man vil have de her fixerum og det vil flertallet jo

at placere dem ved siden af et sundhedsrum og huske at placere dem ved siden af en dør

gerne vil i afvænning

skal vi altså have de tre muligheder liggende lige op og ned ad hinanden

når man går ned til et fixerum

muligheden for den dag man er motiveret at vælge den anden dør og gå i afvænning i stedet for

det der ikke fungerer og det er derfor at den tidligere regerings politik

er i fængslerne der har vi lavet behandlingsgaranti til stofmisbrugere og det fungerer perfekt

vildt det er et maratonløb det er et forhindringsløb

helt uhørt som man bliver afvist når man kommer og gerne vil i afvænning men det bliver man det gør man ikke

problemet er i øvrigt også bare for at understrege det

snorksover det er det der er problemet og det burde vi løse i stedet for

for at redde menneskers liv og beskytte dem mod smitsomme sygdomme

og her og er moralens vogter på nogle helt andre områder

det måske noget vi skulle indføre i det danske sundhedsvæsen og i det danske socialvæsen jeg kan simpelt hen ikke forstå at man kan stå og påberåbe sig moralen når man samtidig ser at under den tidligere regering

forgiftninger eller andet

som herre tom behnke har problematiseret her i dag med kriminalitet og urene stoffer og

andersen stod her og sagde at vi andre havde et dårligt menneskesyn

er problematisk jeg anerkendte tværtimod og det

jeg klart og tydeligt regeringens ønske om at gøre en forskel og prøve på at gøre noget men det er kun en halv løsning man er ikke nået hele vejen til at lave en hel løsning

man redde lige så mange og

flere liv hvis man laver en ordentlig ordning i forhold til lægeordineret heroin

at det jo er det der for alvor virker vi har da det samme ønske om at redde de her menneskeliv men vi vil gøre det på en ordentlig måde og på en

er det fordi vi ønsker at tage hånd om ofrene alle ofrene ikke kun stofmisbrugerne men også dem der bliver udsat for indbrud

i banken og bliver udsat for væbnet røveri fordi der skal skaffes penge til dødens købmænd det er alle ofrene vi ønsker at tage hånd om og det gør man med lægeordineret heroin

behandlingsgarantien ikke altid blev overholdt ude i kommunerne og at den kvalitet i behandlingen

de konservative da man gik ud og sagde

er stoffer vi kriminaliserer i det danske samfund det er besiddelsen og købet af stoffer vi kriminaliserer

at der er store problemer med at fixerum er sådan en eller anden form for helle

kriminaliseret ved at bruge stoffer

er kriminaliseret ved at besidde stoffer i meget store mængder

er kriminaliseret ved at nogle mennesker der kan finde på at sælge stoffer og importere stoffer

samtidig med at vi rækker hånden ud til dem som er afhængige af stoffer

er for en helhedsløsning der løser alle de her problemer på en gang

det kan betale sig at yde en indsats og så kommer der også kroner i kassen

en helt anden diskussion

i forhold til at gøre noget at straks jeg konstaterede at alle de gode tiltag vi havde gjort igennem ti år

gik jeg i gang med at få rettet skuden op det første vi har været i gang med er forslaget her den næste der kommer til at ske er i forhold til at vi skal have behandlingsgarantien til at fungere vi har ikke kunnet nå at fremsætte forslag i den her folketingssamling men det gør vi i næste folketingssamling det kan godt være at fru andersen sidder der og griner smørret vi taler om menneskeliv

vi prøver på at gøre en forskel og når jeg konstaterer at der er nogle ting der ikke fungerer

gør jeg en indsats for at rette op på det så stiller jeg ikke et forslag der er en halv løsning det med den lægeordineret heroin er en helhedsløsning i forhold til dem der er med i det

ikke fra dag et kan have alle personer med men det en helhedsløsning i

at den slags retorik er ubehagelig

under andenbehandlingen gik op og holdt en meget lang tale hvor jeg roste ordføreren for de ændringsforslag

kan indtage deres stof under nogle sikre forhold og under nogle forhold der gør at hvis

en overdosis kan lede til andet end døden det kan føre til en hjerneskade

ændrer på hvor mange stoffer der bliver solgt illegalt

deres stof lovligt og indtage det lovligt under kontrol

det er det jeg appellerer til det er derfor jeg siger at det her jo kun er en halv løsning

en illusion at tro at regeringens forslag løser problemerne det løser nogle af men ikke dem alle det jeg

vi dog bare i udvalget under udvalgsbehandlingen havde haft viljen til at åbne

og finde en helhedsløsning i stedet for den her halve

vi gjort noget ved også dødens købmænd og hele det illegale marked og

men det er dog et skridt på vejen jeg må sige at jeg synes ordføreren kommer med nogle

der er et illegalt marked at er urene stoffer

at det hvis folk kan få rene stoffer så

gode tanker vil ordføreren så

som giver problemer på vesterbro i aarhus i aalborg og andre steder hvor der også

placere sig der hvor stofmisbrugeren er og anerkende det misbrug der finder sted anerkende den afhængighed der er og så er det altså bedre at misbrugeren får

indtages under kontrollerede forhold end at man bare lader det sejle

man er nødt til en gang for alle at komme hele vejen rundt om den her problemstilling og det

men det ville man ikke man ville kun

stofmisbrugerne det her og så skal de i øvrigt holde deres mund for så har de fået det de gerne ville have intet kan være mere forkert

kan overhovedet ikke stå alene

at ordføreren nu siger at

klokken femten fjorten

ordningen med lægeordineret heroin synes jeg lyder rigtig interessant og den del bør vi bestemt drøfte

i fællesskab også prøver at lave en høring

sig gældende var jo at man fastholdt at

ville gennemføre regeringens lovforslag fordi man ville have en effekt her og nu mit svar tilbage

inden for den samme tidsramme ved at udvide ordningen

længere tid at gennemføre lovforslaget

viljen havde været til stede men viljen var der ikke

bliver vejen fremad og det er så også det spor jeg kommer til at følge

kommunerne sidder og enormt

og handle derfra

man siger så det var det og nu skal vi have ro på bagsmækken nu er der ikke nogen der skal brokke sig længere

erfaringerne da man indførte metadon metadon var også bare sådan uha det var kun et skridt på vejen til at de skulle i behandling men det er det aldrig blevet ordentligt det er aldrig kommet til at fungere ordentligt

nu har vi gjort det den anden del af det er at

fra konservativ side en bekymring for ofrene og det er alle ofrene det er både stofmisbrugerne

det er også alle de ofre der bliver udsat for berigelseskriminalitet

skaffes penge til de her illegale stoffer vi ønsker at gøre noget for alle ofrene og det er derfor vi fortsætter den her kamp

af hensyn til stofmisbrugerne men også alle dem der lider under at vi har stofmisbrugere og deres misbrug er finansieret af illegale penge ulovlige penge

en lang række områder vil støtte de initiativer som

i tvivl om jeg har så været vikarierende på det her område i nogle forskellige omgange gennem årene

sket en vis udvikling med det konservative folkepartis politik på det her område

folkeparti vil stemme imod det her lovforslag fordi det kun er en halv

bare spørge herre tom behnke om han ikke har en svag erindring om at det konservative folkeparti somme tider har stemt for ting i folketinget som ikke løste alle problemer men kun løste

det ikke en matematisk opgørelse i forhold til om vi stemmer for eller imod det der er problemet

de her fixerum anerkender man accepterer man at stofmisbrugerne først har været ude at lave kriminalitet for at skaffe penge og derefter har købt ulovlige stoffer på det illegale marked men når de så når ind i fixerummet

det pludselig helt i orden og så er vi ligeglade med hvor pengene kommer fra så er vi ligeglade med hvor stofferne kommer fra og det er det jeg ikke kan bære det kan jeg ikke stemme for jeg kan ikke stemme for at man anerkender indbrud

eneste mindre røveri ikke en eneste mindre kriminel handling af at man ikke

at etablere fixerum er at skabe nogle tryggere omstændigheder under selve det at indtage stoffet så man bekæmper jo ikke kriminalitet ved at

tom behnke ikke stemmer for det her som et lille fremskridt

meget vigtigt fremskridt for de narkomaner det handler om

vej som jeg synes er den rigtige nemlig at sikre

faktisk får adgang til nogle stoffer som ikke er farligere

tingene det jeg ser når man laver fixerum er at man anerkender at det er ok at stofferne er illegale man siger det ok

det er det jeg har det rigtig rigtig skidt med for jeg vil til enhver tid tage afstand fra det og derfor vil jeg også gøre hvad jeg kan for at forhindre at der sker berigelseskriminalitet til at finansiere stofferne at de bliver købt på det illegale marked og derfor var mit forslag hele vejen igennem i behandlingen af det her lovforslag

så er vi ude over problemerne med hele det illegale marked og følgekriminaliteten men det ville man ikke og jeg kan ikke sidde og stemme for et forslag

vender det blinde øje til al den kriminalitet

jeg vil trods visse knubbede ord alligevel takke for den rigtig

god debat

har omhandlet en meget konkret forbedring og er et meget vigtigt skridt med henblik på skadesreduktion

af de mest udsatte borgere i vores samfund den stærkt udsatte gruppe af stofmisbrugere

gøre noget yderligere for at hjælpe den her gruppe

et rigtig godt grundlag at gå videre med arbejdet på

første behandling af lovforslaget i salen hvor de her tanker også var på banen blandt andet fra den konservative ordfører og det vil jeg meget gerne kvittere for i dag også jeg synes det er et stærkt fundament at have i den videre drøftelse af hvordan vi bedst hjælper de her borgere i vores samfund

af lovhjemmel til at kommunerne kan drive stofindtagelsesrum løser hele problemet

men det er en del af en løsning det er en løsning der kan medføre vigtig skadesreduktion en løsning der kan

mennesker der bliver smittet med hiv smitsom leverbetændelse

andre skader og det er en løsning der

nogle af de mennesker vi har allersværest ved at få kontakt til og give den hjælp de har behov for tættere

tættere på et behandlingssystem det er et godt forslag det er godt at vi får det gennemført nu

udsatte gruppe af af stofmisbrugere blandt andet kommer vi til at tage debatten om udvidelse af heroinordinationsordningen som jeg også fortalte ved første behandling

er sundhedsstyrelsen i gang med at lave en vurdering

det er en vurdering der ligger færdig her til sommer den tror jeg at vi alle sammen ser meget frem til og på baggrund af diskussionen om

meget frem til at drøfte med alle folketingets partier

to spørgsmål som jeg har villet stille ministeren

jeg skrevet dem ned så jeg huskede dem

jeg vil gerne bede ministeren forsikre at personalet i sundhedsrummene ikke bliver pålagt særlige

i de kommende

vejledninger til personalet i sundhedsrummet og at der kommer de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer i stofindtagelsesrummene da det er en forudsætning for at man kan modvirke de her over syv tusind

der vil ikke blive anmeldepligt til politiet svaret på det andet er at det

et tilbud hvor kommunerne har ansvaret for

den tilrettelæggelse der passer bedst til de lokale forhold det

være interesseret i at drive stofindtagelsesrum

meget få statslige krav men et af de krav der vil være er at der skal være adgang til sociale og sundhedsfaglige tilbud

her stofindtagelsesrum så det er et

det er dokumenteret at fixerum kan

i udvalgsbehandlingen netop har stillet spørgsmål

dokumenteret at fixerum kan redde menneskeliv

om svaret på det og så blander fru jane heitmann alt muligt ind i

kender antallet på hvor mange overdosisdødsfald er blevet forhindret gennem

noget belæg for at sige det når man kigger rundtomkring i verden

nemlig at det har en effekt i forhold til blandt andet overdosisdødsfald

jeg har spurgt om de udenlandske erfaringer altså om ministeren vil oplyse hvor mange stofmisbrugere

erfaringer fra mere end halvfems stofindtagelsesrum rundtomkring i verden og for narkotika og narkotikamisbrug som har lavet en række publikationer hvor de kigger på hvad resultaterne

effekt at man kan begrænse overdosisdødsfald

infektionssygdomme smitsomme sygdomme man kan begrænse

ikke har nogen værdi for fru jane heitmann hvis ikke hun kan få et præcist

forslag at der skal sikres en social og sundhedsfaglig indsats og det hører jeg sådan at

til at komme videre jamen så skal

sikre at de kommuner der opretter de her

afsætter de nødvendige midler til at tage den stofmisbruger der kommer ind og siger at

i behandling og faktisk

hvordan vil man sikre at kommunerne gør det

mange detaljerede krav fra statslig side i det her

en forening med driftsoverenskomst med kommunen kan drive det

at der skal være adgang til social og sundhedsfaglige tilbud

der står for driften af de her rum

der skal sørge for at tilbud hvis man så motiverer folk til at gå i

en smart model vi har lavet der også sikrer en

enstrengethed i den forstand

at der er det umiddelbare tilbud

faktisk kom i øjeblikkelig behandling så hvis det her skal have den lidt mere brede effekt som man jo også argumenterer med

jamen så vil jeg da gerne høre om

at kommunerne har de midler der skal til for at kunne lave den her indsats så det bliver gjort effektivt

tegner driftsoverenskomst med kommunen kan etablere et stofindtagelsesrum

i forhold til skadesreduktion over for

det i sig selv

i forhold til overdosisdødelighed i forhold til skadesreduktion når det kommer til smitte med leverbetændelse hiv eller andet og det har den effekt at vi kan bringe

ikke er i kontakt med tættere på behandlingssystemet

igennem medgivet og kvitteret for forståelsen her i folketinget af at

rigtig mange af partiernes ordførere for hvordan vi i øget grad kan hjælpe de her mennesker for eksempel ved

afstemningen slutter

ønsker nogen at udtale sig herre flemming møller mortensen

fjortentusind danskere dør årligt som følge af

vi ved at en ud af fire tretten årige faktisk har prøvet at ryge det er helt uforståeligt at vko og også liberal alliance

står uden for den her revidering af rygeloven forhandlingerne var lange men enigheden var faktisk stor

at den samlede borgerlige fløj nu står uden for revideringen set med socialdemokratiske øjne er det faktisk en uansvarlig måde at forvalte sine mandater på for skaderne går ud over børns og unges sundhed

skal være atten år for at kunne købe tobak det er vi helt enige om her i folketinget fremover skal man også være atten år for at kunne få lov til at ryge i skolegården det kan vi altså ikke blive enige om det synes vi er besynderligt kontrollen og sanktionerne

rygeloven fra to tusind og syv er vi faktisk enige om

har været for ringe det ændrer vi nu vi sætter bøderne op og vi laver kontrollen bedre men vi ændrer ikke ved at landmanden og lastbilchaufføren fortsat skal kunne ryge i deres førerhus

vi tager loven op til revidering igen om halvandet år vi synes fra socialdemokratisk side at det er en særdeles ansvarlig politik

et meget meget stort sundhedsmæssigt problem

mener rigtig mange eksperter at det er det allerstørste sundhedsproblem vi har her i danmark

at så mange ryger både voksne

tak for det fra venstres side finder vi det beklageligt at regeringen har valgt at se bort fra tidligere forlig

og har gået enegang med enhedslisten vi er enige med regeringen om problematikkerne omkring rygning og passiv rygning i forhold til børn og unge

at regeringen har valgt at lytte til oppositionen hvad angår bødestørrelse og håndhævelse

formynderiske rygeforbud

problemer er symbolpolitik og det er forbud for forbuddenes skyld

lovgive om mangt og meget

sammen med enhedslisten negliger det faktum og vælger at indføre en symbolpolitik og lovgivning for lovgivningens skyld

herre flemming møller mortensen

af tidligere statsminister lars løkke rasmussen fra 2009 jeg citerer vi har en forpligtigelse til at passe på hinanden og ikke mindst vores børn derfor kan det også være nødvendigt at lovgive for at beskytte vores børn eksempelvis mod mod rygning

til at gennemføre det man reelt står for og som en tidligere statsminister har stået og talt så tydeligt for

eller som lovgiver træder i karakter når der viser sig

nogen problematikker

man nu vil lovgive om det synes jeg er problematisk

er problematisk som jeg nævnte indledningsvis at regeringen overhovedet ikke forholder sig til den sociale slagside der er omkring rygning

en symbolpolitik

lige på det tidspunkt hvor vi forhandlede om revideringen af rygeloven kom kræftens bekæmpelse med sine første resultater af en stor undersøgelse foretaget på danske efterskoler som viser at dobbelt så mange elever begynder at ryge i løbet af skoleår hvis de går på en efterskole hvor der må ryges

er det et reelt problem eller er det ikke et reelt problem set med venstres øjne synes venstre det er et bedre princip at

menneskeliv jo flere unge der begynder

er det dog ikke et spørgsmål om at stå skulder ved skulder og lave en lovgivning som vi bakker op

som forbedrer forholdene for børn og unge på det her meget alvorlige område

slutte af med et citat og høre om fru jane heitmann er enig i det

så længe børnene er under atten år kan man ikke kalde det formynderisk

rygning er og bliver sundhedsskadeligt uanset hvordan vi vender og drejer sagen

er det i hvert fald et faktum som vi alle sammen kan blive enige om

vælger at tage fat i undersøgelsen fra kræftens bekæmpelse

rygning har en social slagside

gerne bede ordføreren ud fra en liberal synsvinkel forklare hvorfor det er i orden at en virksomhedsejer som har en restaurant ikke selv må bestemme om der må ryges inde på hans private ejendom

det vil jeg gerne bede venstre som liberalt parti

grunden til at man mente at det skulle

at socialisterne fokuserer på alt det mennesket

lovgivning jo lige præcis

det var ordførerens parti der indførte en rygelov

virksomhedsejere i selv at bestemme om man må ryge på deres egen virksomhed

jeg er fuldstændig enig i det ordføreren sagde at at som liberale har vi tiltro til at mennesker selv kan træffe

som det er at sikre at der for eksempel ikke bliver røget indendørs at vi tager hensyn

er rigtigt at der på næsten alle

hele pointen så vil

mene at der ikke er en udfordring på det her område når vi stadig væk har ti procent af vores femten årige som ryger dagligt og når vi kan se at det fald der er i antallet af rygere i de voksne befolkningsgrupper ikke afspejler sig blandt de unge

hvad vi kan gøre for gruppen af unge

som jeg hører det når vi nu ved

de unge mennesker der går på en gymnasial uddannelse som er dagligrygere mens det er syv og tyve procent af de unge mennesker som går på

indføre lovgivning for lovgivningens skyld

der er ikke ret mange femten årige der går på en sosu uddannelse eller på en landbrugsskole langt de fleste af dem vil jo være fyldt atten år og derfor voksne mennesker i lovens forstand

vi i dag behandler retter sig mod er jo netop børn og unge under atten år men jeg synes det er glædeligt jeg synes næsten det er rørende at høre at venstre nu bekymrer sig så utrolig meget om den sociale slagside i rygning

for at bekæmpe netop den sociale slagside som vi finder generelt på sundhedsområdet og som også gør sig gældende når vi taler om rygning og rygerrelaterede sygdomme

har mulighed for dialog faktisk godt kan tage ansvaret for sig selv

formår at tage ansvar for hinanden det

indføre snærende lovgivning

vi så en gang mere venstres formand har tidligere sagt i to tusind og ni at vi alle sammen har en forpligtigelse til at passe på hinanden og at det især gælder vores børn

fra det som ordførerens formand sagde i to tusind og ni til det ordføreren siger i dag for holdningen er jo fuldstændig den diametralt modsatte og det bliver sådan en eller anden form for

laden stå til liberalisme og være lidt ligeglad liberalisme

de børn der er udsat for røg og som får et liv med gener og hvor vi ved at mange dør af røg i danmark hvad er det der har ændret sig det kunne

jo mener fra venstres side at den eksisterende lovgivning

bedre håndhævelse af den eksisterende lovgivning

også over at regeringen og enhedslisten vælger at hæve

i det indledende arbejde det glæder mig meget og

en helt særlig opmærksomhed og en særlig beskyttelse fra vores side

vil gerne tage ansvar for børnene man vil gerne

for rygning det vil man så ikke være med til i det store borgerlige parti når man

muligheden for det det synes jeg er en skam og jeg synes særligt at det er en skam fordi fjortentusind danskere dør af rygning og hver fjerde fem og tyve

der har vi da en enorm udfordring i det her land for at hjælpe til at det ikke udvikler sig

men faktum er jo at de steder hvor man har opereret med forældretilladelser til rygning osv

hvorfor venstre der tidligere har indset at det kan være fornuftigt

liberalisme og hvor børnene så må klare sig selv i i rygeskurene i skolegårdene jeg synes

med ord

vi fra venstres side synes at det er rigtig rigtig vigtigt at vi tager børnenes parti

især børn og unge som er særlig sårbare men at sige at venstre ikke

og i højere grad få forældrene til også at tage ansvar

information og dialog med forældrene og at forældrene på banen når det nu var venstre

en anden holdning og det var at man skulle tage lovgivningsmæssige initiativer for at få færre unge til at købe cigaretter

skulle være imod at indføre et rygeforbud på institutioner hvor unge under atten år når de ikke engang må købe cigaretterne

når nu venstre er enig i at unge

en særlig prioritet og man er enig i at sanktionerne

lide eller give nogle andre ting til kende det er da interessant at

særligt formål og

jeg som jeg har gjort tidligere

når rektorforeningen

lovgivning og den slags symbolpolitik

på institutionerne at indføre de restriktioner der skal til for at man kan leve ansvarsfuldt

tidligere regering fremsatte et lovforslag om at man skal være atten år

skærper rygeforbuddet på de institutioner hvor unge under atten år går er venstre ikke

at man er enig i at unge skal være et særlig prioriteret område

oven i købet enig i at der er behov for bedre sanktioner i forhold til den hidtidige lovgivning på området

havde et særligt ansvar for unge under atten år det har vi hørt i de citater der er kommet om herre lars løkke rasmussen og herre

kommet med et eneste ændringsforslag til det

jeg kan forstå at venstre bliver ved med at gentage

forældrene har et ansvar men

skal gå ind og

de restriktioner der

af

ikke er ulovligt at ryge men med de stramninger som

at man skal arbejde med håndhævelsen vi synes man skal arbejde med bødestørrelsen

man skal fratage nogen det personlige ansvar

rygepolitik som vk regeringen tidligere indførte rent faktisk har en effekt

at ude på institutionerne

men at begynde at sige

begynder at ryge den ene ting er

i at forældrene har et stort ansvar for at børn og unge ikke ryger men jeg synes det er meget patetisk at høre

ordføreren sige at der er stor social skævhed i det med rygning

man så ikke har lyst til at bruge et af de værktøjer der er i værktøjskassen nemlig generel lovgivning som i hvert fald i min verden er med

at udligne de sociale forskelle er ordføreren enig med mig i at

udligne sociale forskelle nemmest gøres ved generel

i forbindelse med rygning at få udlignet de sociale forskelle

også gulerod er det kun straf håndhævelse bøder eller har venstre andre forslag

i forhold til børn og unge lige sådan som situationen er nu

social slagside

med det her lovforslag overhovedet ikke forholder sig til den sociale slagside

og jeg har nævnt andre forebyggende tiltag

herre jens henrik thulesen dahl bedt om ordet som ordfører for

folkepartis side i hele det her forløb egentlig stået på at den gamle rygelov var ganske udmærket den rygelov havde som grundprincip at det handlede om at hindre passiv rygning og det kan vi fuldt

som vi har til afstemning i dag er at man trækker et skridt over mod en formynderisk vej

om at man på sundhedsområdet skal gå

lovgivningsmæssigt så er det bare jeg tænker hvor går grænsen det er jo rigtigt at der er en social ulighed

til rygning og det vil sige

også ind og se på de børn der spiser for meget fedt får for meget sukker og rører sig for lidt

en helt anden vej det handler om at skabe motivation

ikke om at forbyde sig igennem det så er der nogle paradoksale

måtte ryge de havde så en diskussion

den udvikling vi har set rigtig mange steder de havde så også i enighed på skolen lavet et lille rygerum til lærerne og det vil jo forsvinde med den her lov

det nok sådan man skal agere så det næste

forbyde dem at stå og ryge ude på gaderne det samme kan jo siges om gymnasierne

rygning på enkeltmandskontorer hvorfor dog det hvorfor må man ikke lov at bestemme at man vil ryge

nogle argumenter om at der vil være røg på overflader

udsat for passiv rygning jeg ser for mig at

med den her lov skal rygerummene have skilt på men så må vi også skilte rygerne

de bærer jo også rundt på partikler fra røgen og den må alt andet lige have en vis effekt

på mit spørgsmål til ministeren om det

nu tager fat på en hel del af de områder hvor

være områder der skal tages fat på efterfølgende med de argumenter der er imod

undre mig over at man ikke fra flertallets side går ind og siger

er faktisk at man som borger i det her land selv bestemmer over sin sundhed selv bestemmer om man vil ryge

man vil spise en flødeskumskage

vi kan fra samfundets side godt prøve at motivere til en anden adfærd

lovgive om det derfor stemmer vi imod den nye rygelov

stille ordføreren et helt konkret spørgsmål synes ordføreren at der var et gran af useriøsitet over og latterliggørelse af problemstillingen om børns rygning da dansk folkeparti forlod forhandlingerne ved at invitere til røg og bægerklang og forklaring af dansk folkepartis holdning

her problemstilling på et værtshus i københavn

af usaglighed latterliggørelse

lov til at bestemme hvad er det så

er udmærket det lå så i en diskussion af

at vi lovgivningsmæssigt skal bestemme hvordan folk

revideringen af loven primært går ud på

at sikre ordentlige forhold for børn og unge mener ordføreren at man kan kalde det formynderisk at vi her i folketingssalen laver love som omhandler

at vi primært prøver at lave en regulering ved lov som

bliver socialt inkluderet i miljøer hvor der bliver røget det er primært det loven går ud på hvorfor kan dansk folkeparti ikke være med til det er

formynderisk at lovgive for børn

blive meget mere synligt så de børn der skal frem til skolen og de unge der skal frem til deres uddannelsesinstitutioner vil blive mødt af rygere der står ude på fortovet er det bedre er det den rigtige vej eller er det næste skridt

ordføreren sagde i sin tale og som

det her lovforslag og det handler om stigmatiseringen af rygere ender vi med spørger ordføreren

at rygerne skal have et skilt på hvor der står at de er rygere nu er det anden eller tredje gang jeg hører det fremført af ordføreren

på om ordføreren har hørt et eneste medlem af folketinget fra et af de partier der støtter det her lovforslag som har talt om at det her handler om at hænge rygerne ud

her land på lige vilkår med alle mulige andre er der et eneste medlem af folketinget som støtter det her lovforslag som ikke er blevet ved med at holde fast i at det her handler om sundhed om de alvorlige konsekvenser af rygning og at vi selvfølgelig derfor har en samfundsmæssig og politisk forpligtelse til at gøre noget ved det er der nogen her i folketingssalen som støtter det lovforslag som er ude på at gå den vej

at man går skridtet fra at sige at det det handler om er at hindre passiv rygning hvor man med sin røg generer andre og så til at sige jamen du må heller ikke ryge hvor du kan gøre det uden at genere andre og så tænker jeg ja så går man jo efter rygerne

der ligger i det ellers var der ingen grund til for eksempel at forbyde rygning i eget kontor

at et kontor ikke er tæt for røgpartikler ligesom det ikke er tæt for luftpartikler så derfor siver der røg ud af et kontor som også bliver inhaleret af

går forbi så det er et problem med rygning på enkeltmandskontorer og derfor

at den mulighed bliver afskaffet med det her

betyder gruppen den gruppe

venner studiekammerater klassekammerater ryger på de uddannelsesinstitutioner man er på sådan som det blandt andet er dokumenteret i den undersøgelse kræftens bekæmpelse har lavet på efterskolerne og som jo viser at de steder hvor

tillader rygning er der flere rygere når året er omme end da året startede det betyder altså noget at andre også ryger især når man er ung vil ordføreren medgive ordføreren

det jeg bare kan se er at

de svar vi har fået ude fra skolerne ude fra de institutioner hvor man nu kan forbyde rygning er jo at der

en udvikling rigtig godt i gang

til at man får rygerne presset ud i det åbne kan man sige foran skolerne

i forhold til rygning i eget kontor

den gamle lov hvis det generede andre hvis det medførte passiv rygning så det

opfinder for at kunne forbyde det det handler ikke om at det er nødvendigt

siger at det her lovforslag vil medføre at rygerne kommer ud på gaden at stå skal det så forstås sådan

det vil sige at hvis man for eksempel som på den efterskole jeg var ude på kan finde et rum og

bliver påvirket af at de står og ryger uden for skolen så synes jeg da det er en ganske udmærket ting og det er sådan noget man lokalt finder ud af hvordan man gør så ja på den led og på skolerne kan det da være bedre at de står i et rum hvor de ikke bliver set af andre end at de står ude foran institutionen

at nu har vi en en rygelov som også gælder for de

det handler om at i fixerummene er der

tobak er faktisk tilladt tobak er lovligt det er

han siger at vi skal forsvare os mod passiv rygning

jeg skal bare have have ordføreren til at bekræfte at at

efter den gamle lov kunne folk ryge

hvad han siger nu det var nemlig ikke sådan så man ikke kunne ryge på enkeltmandskontorer

man ikke generede nogen med passiv rygning hvis der var

to fætre herinde som røg på deres enkeltmandskontorer uanset hvad var der nogle kolleger der kunne komme

der skulle gøre rent kunne komme

tog man så konsekvensen herinde i folketinget omkring juletid og forbød rygning på eget kontor fordi man havde konstateret at der faktisk var røg der

langt hovedparten af virksomhederne rundtomkring i landet taget konsekvensen og

at det er rigtig rigtig svært at hindre røg i at trænge ud fra et kontor dermed

man nødt til at forbyde det lokalt

ikke noget behov for at ændre lovgivningen

herunder alvorlige sygdomme vi har oven i købet et sundhedssystem hvor det ikke er pengepungen der afgør hvem vi kan behandle for hvad en del af de udfordringer vi har på sundhedsområdet

deres årsag i den måde vi lever på

den enkeltfaktor som har

så er det rygning det er også rygning der er

den direkte årsag til udviklingen af en lang række sygdomme herunder kræft i mundhulen i struben og i lungerne sygdomme som med meget stor sandsynlighed næsten kunne undgås hvis danskerne ikke røg

derfor er der alle gode grunde til at fortsætte kampen mod

stramning af den såkaldte rygelov som vi behandler i dag er målrettet den allervigtigste gruppe når vi taler om kampen mod rygning nemlig vores børn selv ikke

mest inkarnerede rygere ønsker at deres børn begynder at ryge men vi ved at de fleste rygere begynder som teenagere vi ved at det er nemmere at lade være med at begynde end det er at holde op når man først er blevet afhængig og derfor må vi sætte alt ind på at forhindre at børn og unge overhovedet begynder det er kernen i dette lovforslag det er et godt lovforslag

nødvendigt lovforslag jeg tror at man i fremtiden vil undre sig over at vi var så længe om at nå hertil ligesom jeg tror at fremtidens borgere og politikere vil være helt uforstående over for

en styrket indsats mod

mange argumenter om hvor farlig rygning er det får mig til

principielt mener at rygning og tobak

opfundet i dag så ville den være forbudt hvis den blev opfundet i dag ville den være forbudt

lars løkke rasmussen har tidligere sagt det samme fra nøjagtig den her talerstol da den rygelov vi i dag reviderer blev fremsat det kan enhver tjekke

folketingets forhandlinger hvis de har lyst til det

og derfor er det problem vi skal håndtere jo komplekst og svært rygning er ganske udbredt

for dem der producerer og sælger cigaretter derfor er det ikke så ligetil

ville den være forbudt og det går jeg ud fra

er jo lande i verden der

herhjemme

i danmark som anbefaler at vi går den vej herhjemme jeg hører til dem

utrolig positivt at fagkundskaben hele tiden presser os politikere til at tage bestik af konsekvenserne af det der foregår i vores samfund frem for kun

styre af vores ideologi det her handler for mig om sundhed det handler ikke om ideologi jeg synes ikke at vi kan sidde fakta overhørig og derfor tror jeg heller ikke på at det her er den sidste stramning vi ser det håber jeg da ikke

at vi reviderer det igen om halvandet års tid og jeg kan da ikke forestille mig andet end at vi på det tidspunkt vil have endnu mere viden som gør at vi vil forsøge at regulere

til hele problematikken omkring børn og unge

at skolerne inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer

ligesom alle andre der har behandlet de her lovforslag at man rigtig mange steder har indført ganske skrappe restriktioner når det gælder indendørs rygning det samme er bare ikke tilfældet når det gælder udendørs rygning og når vi har med børn og unge at gøre så betyder det altså noget at der er

eller gårdspladsen på efterskolens område eller andre

det betyder rigtig rigtig meget for de unges debut og det er blandt andet det vi

at indhegne med den revision som vi behandler i dag uanset at vi ved at de steder hvor man har rygerum indendørs

målrettet lovgivning og vi har jo tidligere drøftet hvor mange der dagligt ryger på gymnasierne

kan konstatere med tallene for to tusind og otte at det drejer sig om ni procent

godt at der ikke ligger sådan en målsætning i forbindelse med den her lov

er at lave en målrettet indsats rettet mod børn og unges rygning der er også andre utrolig positive tiltag i

spørgsmålet om enkeltmandskontorer men kernen i forslaget handler om børn og unge

vi jo kan se har været effekten af den tidligere rygelov er at det ikke bare har betydet

har begrænset de steder hvor man måtte ryge

det også har ført til en helt utrolig holdningspåvirkning i befolkningen det har været helt fantastisk som den rygelov har haft effekt den bliver fremhævet som et eksempel på

vaner en opfattelse af hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden og der skulle vi jo utrolig gerne nå dertil at det ikke er i orden at en femten årig

være så befriende hvis ordføreren bare ville være helt ærlig og sige det

det er jo ikke nogen argumentation

historisk set en konsekvens af at folk har truffet frie valg nogle har efterspurgt tobak nogle har gerne

der har truffet frie valg og har handlet frit hvis man skulle føre den samme argumentation videre

blev introduceret i dag og en politiker fra de radikale så en ung gå fuld rundt

forbydes junkfood sodavand

at herre joachim b olsen både er i stand til at læse mine tanker og forudse hvad jeg måtte mene om helt hypotetiske spørgsmål det er det er alligevel noget

den form for evner når tobak er et produkt som er helt specielt og i særklasse skadeligt så er det jo fordi der er en fuldstændig direkte sammenhæng mellem det at ryge

en lang række sygdomme og i øvrigt et dårligt helbred den samme direkte sammenhæng

alkohol og helbred selv om man ikke skal drikke for meget man kan sagtens være sund og have et mådeholdent forbrug man kan sagtens

fede ting så længe det er mådeholdent man kan gøre en hel masse ting så længe der er mådehold

det burde forbydes og det kom der

at læse nogens tanker så blev der trukket lidt i land bagefter

at forstå det men mener ordføreren ikke helt grundlæggende at når man lever i et demokrati

at politikerne bliver ved med at indskrænke

den private ejendomsret vi kan ikke overskue konsekvenserne på lang sigt af at indskrænke borgernes frihed

lang række områder vel næsten alle områder i samfundet har lovgivning og regulering som netop er en form for færdselsregler i samfundet for hvad samfundet og dermed det politiske flertal i landet som folket har valgt synes er i orden og hvad der ikke er i orden det gælder jo på en lang lang lang række områder det er jo en illusion at tro at vi lever i sådan en helt åben verden hvor enhver kan følge sin umiddelbare lyst og sin frie vilje

ikke sådan det fungerer på nogen som helst områder og det ville da være ansvarsforflygtigelse hvis vi ikke tog bestik af det faktum at når vi skal kigge på den enkeltårsag den enkeltårsag som er skyld i at vi har så stor overdødelighed i danmark sammenlignet med

at det er tobakken det er da helt utroligt at herre joachim b olsen ikke mener

ordføreren og så er det herre joachim b olsen som ordfører

er i tvivl om at rygning er usundt det er jo ikke det vi diskuterer det ved vi alle sammen

handler om at man tager ledelsesansvaret fra lederne ude på skolerne

de ikke kan fastlægge deres egen rygepolitik man tager ansvaret fra forældrene

får muligheden for at opdrage deres børn til at tage fravalg jeg vil gerne frabede mig og det ved jeg at en lang række forældre også gerne vil frabede sig

vi kan ikke fjerne alle fristelser og alle farer for alle mennesker

det er en del af det at leve i et frit samfund at vi er nødt til at tage valg

så må jeg sige

der indførte loven om røgfri miljøer som har banet vejen for at vi nu har den her lovgivning i dag og jeg er glad for at de ting der bliver sagt heroppe

totalforbud mod rygning på trods af at både herre flemming møller

jo selv i sin spørgelyst til borgerlige politikere

citere liberal alliances ordfører for at have sagt det er dog paradoksalt at man i den sammenhæng ikke kunne samle et flertal når det drejede sig om at redde liv citat slut

kan ordføreren slet ikke se at

redde liv der er i danmark mellem trettentusind og fjortentusind mennesker der hvert eneste år dør af en sygdom relateret til rygning rygning er den største enkeltstående faktor for død og sygdomsudvikling der er en

blive hjemme fordi de er blevet syge af rygning hvad er ordførerens holdning

at indføre fixerum og den argumentation som ordføreren bruger forskellen ligger deri at det

det at de tager stofferne

uhygiejniske forhold som kan leve med at tage stoffer igennem mange år det der slår de her stofbrugere ihjel er at de skal indtage dem under nogle uværdige forhold på gader og stræder hvor det

det er det der slår dem ihjel det at de bliver stresset og jagtet

der slår dem ihjel mere end det er stofferne der slår dem ihjel det er den helt afgørende forskel

de kan komme ind og tage stofferne under nogle sikre forhold og det er

jo overhovedet ikke svar på mit spørgsmål er rygeloven et spørgsmål om at vi kan lave en regulering i vores samfund som gør at færre begynder at ryge at flere forhåbentlig holder op med at ryge at man dermed bliver mindre syg og dermed får mindre sygdomsudvikling

ja eller nej det er sådan at en fjerdedel af alle tretten årige har prøvet at ryge

man begynder at ryge jo mere ryger man livet

er stor sandsynlighed for at man dør af det så jeg forstår slet ikke ordførerens talen bort fra det faktum at det her drejer sig om at lave en lovgivning som redder liv

har to børn derhjemme og det er ikke nogen af jeres børn

gerne selv have

gå ind og bestemme om der må ryges på den skole mine børn går på det vil jeg gerne selv være med til at bestemme sammen med lederne på den skole og

kan være helt klar i mælet om at

der ikke skulle ryges men det kan mennesker godt finde ud af og det er ikke sådan at havde

var der bare kommet flere rygere tendensen til at folk holder op med at ryge

et typisk eksempel på at politikerne efteraber en udvikling som allerede er i gang ude i

og står på skuldrene af den og vil tage ansvaret for den nej

tage beslutninger som er fornuftige på sigt så er der nogen

er det i et frit samfund og det må man acceptere i et frit samfund

den revision af rygeloven vi behandler i dag men hele rygeloven altså også den eksisterende rygelov og derfor vil jeg spørge ordføreren herre joachim b olsen om han

til en situation hvor det vil være tilladt at ryge i alle offentlige bygninger på hospitaler i offentlige transportmidler som busser

jo også være tilladt på arbejdspladser over det ganske land

kunne man jo sidde og få sig en cigar mens man lyttede til

inspirerende ordførertaler

liberal alliance ønsker en tilbagevenden til

ikke nogen brugere som kan sige at lige nøjagtigt på vores buslinje stemmer vi for at det skal være røgfrit

det radikale venstre åbenbart har til civilsamfundet

camilla hersom til men jeg synes da at det

helt grundlæggende forkert at vi skal sidde og bestemme herinde

der er og det var der før man indførte de her love en faldende tendens i forhold til hvor mange rygere der er vil der også komme en stigende efterspørgsel på restauranter hvor der ikke må ryges og så kan det være at der er nogle restauratører som siger at

er privat ejendom

i markedets mirakler men nu er der jo ikke noget i den revision

restauranter og beværtninger gøre tværtimod er det jo

frie vilje vil ordføreren medgive at det måske kan være svært at udøve ens frie vilje

er det utrolig svært for dem at holde op igen og vi har jo talrige undersøgelser som viser at et meget meget stort flertal meget meget stort flertal af rygerne faktisk ønsker at holde op men at det også er utrolig svært netop fordi de er afhængige af den nikotin som er i produktet vil herre joachim b olsen medgive

men at det måske kan være svært at gøre det man egentlig ønsker at gøre

det er hamrende svært for nogle at holde op med at ryge

da være fuldstændig vanvittigt at benægte det det er det da men det er ikke ensbetydende med at

vi skal gå ind og forbyde det for alle

man skal

mener jeg at det er værd at kæmpe for alligevel

skal begrænses herindefra i så vidt

at fru pernille rosenkrantz theil har meldt sig som privatist

rode lidt i forskellige ting nu hvor debatterne trækker

af venstres regnskab for to tusind og syv kan man læse at venstre modtager penge

finanssektorens forening det rejser så en helt anden slags spørgsmål men

tage under den her debat venstre modtager

på deres uddannelsessted eller hvor folk ellers befinder sig og

og at man derfor kan diskutere om venstre

lille smule målløs over at venstre stiller sig et sted

de får penge fra det synes jeg måske ville være en interessant oplysning for borgerne

tobaksindustrien i stedet for at tage stilling til

anderledes hvis det var sådan at man bare købte og betalte

der er dagsordenen i dag er at venstre

milde gaver fra tobaksindustrien vi står her og behandler et forslag der handler om tobaksindustrien så at begynde at tale om et eller andet

og kigge i liberal alliances regnskaber hvor mange penge har liberal alliance modtaget fra tobaksindustrien

overhovedet

kasser og fagbevægelse

indflydelse på reformerne i

fagbevægelsen de skal have betaling for de penge som de har givet jer

her ting men i er præcis lige så korrupte

vi lige passer på hvilke tillægsord vi hæfter på hinanden

joachim b olsen der skal svare på venstres vegne

godt tænke mig at venstre kom herop og svarede på om man har eller ikke har modtaget penge fra tobaksindustrien de senere år

hvordan man tilkendegiver sin holdning i folketingssalen omkring forebyggelse af rygning over for børn og unge det kan ikke undre at liberal alliance har lidt ekstreme holdninger til til det her spørgsmål

at påtage sig et ansvar for at børn og unge ikke begynder at ryge

jo at på de danske efterskoler på de skoler hvor man må ryge starter dobbelt så mange unge med at ryge som på de skoler hvor man ikke må

ansvarsfølelse i forhold til de unge mennesker og alligevel

position så i stedet for at sende liberal alliance i byen

det klæde venstre at svare på spørgsmålet om man modtager penge fra tobaksindustrien i dag

om fru pernille rosenkrantz theil sov da venstres ordfører var på talerstolen for

hensyn til de minutter der går mellem vi annoncerer hvornår vi stemmer og

vi går i gang lige om om lidt klokken tolv elleve og så kan jeg imens vi venter på at klokken bliver tolv elleve

oplyse at der også forventes en pause

så vi stemmer igen tidligst klokken tretten

for stemte fire og halvtreds

vedtaget og

udtale sig jeg kan se at der er ordførere

der ønsker at forlade salen har gjort det så vi også har en fair chance for at høre hvad venstres ordfører siger lige et øjeblik

man kan godt forlade salen lidt mere roligt

jeg tror det er ved at være passende at sige værsgo til venstres

et meget meget vidtgående forslag

hvor vi stemte om den anden del af det lovforslag der oprindelig hed l en hundrede og halvfjerds men den del

det er vi fordi der er tale om et meget meget vidtgående forslag

høringssvar i deputationer i hele det arbejde vi i skatteudvalget har haft omkring det både fra advokatsamfundet danske advokater foreningen af statsautoriserede revisorer og mange andre det drejer sig grundlæggende om at skat nu skal have adgang til privat grund uden retskendelse

også hensigtsmæssigt at de ordførere der ønsker

en ordførertale sætter sig op ved det såkaldt ovale bord

fri adgang til privat grund uden retskendelse det betyder altså at skat skal have mere

vidtgående beføjelser end politiet har det er meget voldsomt

herske nogen tvivl om at vi i venstre støtter en effektiv kamp mod sort arbejde

formål at bekæmpe sort arbejde men det har været initiativer der er gået hånd i hånd med det der kendetegner

når vi så diskuterer argumentationen fra regeringen for det

er det jo man først for alvor bliver bekymret for skatteministeren har gentagne gange sagt

ikke har noget at skjule hvad er så problemet

har noget at skjule hvad er så problemet ja det er jo en ekstremt vidtgående argumentation så sent som i aftes var

i en tv debat på dr to en forsker der rejste

ikke ved havelågen som tilfældet er i dag men ved hoveddøren når man jo ikke havde noget at skjule ja det fik vi ikke noget svar på fra fra sfs repræsentant i debatten i går

skat konstaterer at der foregår noget udenfor

gå ind hvis man får lavet malerarbejde eller elarbejde

ser hvad skatteministeren har sagt offentligt og også under samrådet i folketingets skatteudvalg for

skatteministeren var det her ikke noget principielt

ærlig snak jeg tror såmænd også at

forskellige steder rundtomkring i kongeriget

noget mistænkeligt for og det ville sikkert være hjælpsomt i politiets arbejde og det ville være nemt og praktisk hvis det kunne foregå uden retskendelse

er let og praktisk for myndighederne der må være afgørende vi stiller strenge krav til hvornår politiet kan få lov at aflytte folks telefoner men nu skal det altså være sådan at skat skal have mere vidtgående beføjelser til at komme ind på folks private grund end politiet har vi har under udvalgsarbejdet fået oplyst at man ikke har konkrete eksempler på at skat har forsøgt at indhente en retskendelse men man siger dog i forarbejderne at man har afstået fra det fordi man ikke har haft muligheden men man har altså ikke villet ulejlige sig

syntes at det måtte være nødvendigt fra venstres side finder vi det stærkt grænseoverskridende at der ikke er nogen principiel holdning til hvad der kendetegner et retssamfund at skat skal have fri adgang uden retskendelse at skat skal have mere vidtgående beføjelser end politiet det er voldsomt og principløsheden er så udtalt at regeringen

ikke kan svare klart på hvorfor

hoveddøren for det ville da være den logiske konsekvens

jeg håber da at skatteministeren vil give svar på det i dag nu var skatteministeren ikke til stede under under andenbehandlingen så jeg håber da vi får en grundig debat omkring det i dag jeg tror heller ikke at skatteministeren synes det

og sige nu vil vi gerne se hvad der er i tasken for hvis skatteministeren ikke har noget at skjule ja så kan han jo bare lægge alt frem på bordet

ikke bare skal kunne komme ind på folks private grund

til korte bemærkninger og den første er herre thomas jensen

man kan hjemle ved

det har folketinget jo gjort tidligere

nemlig synes at det er så vidtgående bør venstre jo også gå ind og

hvor man giver arbejdstilsynet mulighed for at gå ind

om hvornår der skal hjemles en særlig undtagelse at det er alt eller intet vi står her med et konkret forslag som betyder at skat får mere vidtgående beføjelser end politiet det synes jeg er ekstremt voldsomt

skal de have mere fri adgang det skal være lettere for dem

der må jeg bare sige at at venstres stillingtagen

det synes vi ikke og derfor kan vi ikke støtte det her forslag

må ikke få beføjelserne men arbejdstilsynet må godt have beføjelserne i dag

have frataget sine muligheder for at gå ind uden en dommerkendelse og lave de undersøgelser

bede om at venstres ordfører svarer på

hvis ordføreren havde sagt at det ikke er

er forskel på elementerne men det kan

synes at der er forskel på om det drejer sig om folks

engang forsøgt at få en retskendelse og når skatteministeren så siger at det ikke

ikke har taget de muligheder der ligger ved at bede om at få en retskendelse for at komme ind hvis man mente

som det er os oplyst at få en retskendelse hvis

nu skal det så være så helligt

at være

er en fuldstændig parallel til det her når vi ved hvordan udenlandske firmaer i øjeblikket arbejder

i den måde de snyder med arbejdsmiljøet snyder med lønnen

der har fælles interesser til at arbejde sammen

om et grundstykke i en midlertidig periode er en arbejdsplads eller om det er folks private hus man går ind i

at det er folks private hus man skal ind i det er jo den arbejdsplads der ligger

er sådan i dag at hvis der er tale om en byggeplads hvor der ikke

er det ikke en bolig og derfor har skat adgang

det øjeblik der er nogen der bor

et arbejdssted skal skat have adgang så forstår jeg ikke hvorfor man så ikke er konsekvent og siger at så stopper man ikke ved hoveddøren

det er helt naturligt at man kan man kan gå ind hvis hvis der bliver lavet tagarbejde eller der bliver lagt fliser eller der bliver malet udvendigt men

mulighed for gå ind hvis det er elarbejde eller malerarbejde indvendigt

så forstå at enhedslisten egentlig mener at lovforslaget ikke er vidtgående nok at skat også

at enhedslisten mener at beføjelserne til skat her ikke er vidtgående nok og

inviterer en håndværker ind

sikret sig at det ikke er en halv eller helkriminel man har til at lave sit arbejde

og tre tusind arbejdspladsbesøg

synes da at det er helt ok hvis der er en arbejdsplads på ens område at fagforeningen og andre kommer ind og

der findes

problemer med folk der synes at det skal ingen blande sig i der synes jeg at det er helt ok at man med den her meget nænsomme måde

jamen det er så folks egen beslutning og hvis folk giver tilladelse

er afgørende her er at skat uden at skulle ulejlige sig

jeg anerkender at enhedslisten så har det synspunkt at der skal være endnu

til private grunde og private boliger det er selvfølgelig legitimt at have det standpunkt sådan er vi forskellige men for mig er det altså grænseoverskridende at skat nu får adgang til

det der kendetegner et retssamfund nemlig at indhente en retskendelse

skat så ser noget ind ad vinduerne hvad så altså

at lade skat gøre det her

undtagelse fra den grundlæggende beskyttelse i vores grundlov

voldsom forskel på om det er folk selv der træffer beslutningen eller om det er folketinget der giver skat bemyndigelsen

hotel og sikre sig at

er ordentlige arbejsdforhold hvad angår

og andre afgifter jeg går ud fra at venstre synes at det er en god idé at myndighederne skal have den mulighed for med en stikprøve lige at undersøge om tingene går rigtigt for sig

kan man træffe videre foranstaltninger

at venstre er enig i at den mulighed skal myndighederne have for at kunne komme sort arbejde og socialt snyderi

midlertidigt er etableret i en have

at gøre eller med private at gøre det er derfor

grundlovens bestemmelser om boligens ukrænkelighed er som de

jeg har svært ved at se at det der drejer sig om hvornår myndighederne kan komme ind på folks private

om skat har adgang til at gå ind på et et hotel jeg synes at det er

lovforslaget at øjemedet kan forspildes

tror i hvert fald at en række af de ting som

to timer det kan muligvis være noget der tager flere dage så så der er rig mulighed

skal have en konkret mistanke

har vi sagt at skat nogle gange er nødt til at kunne lave stikprøver for på den måde

se om tingene går ordentligt for sig inden for en bestemt branche for

når vi taler om kontrol af en byggeplads det er for mig at se helt det samme og det er det jeg gerne have ordføreren

også af hensyn til de ansatte at kunne lave en stikprøve der ligesom er med til at sørge for at forholdene i branchen er i orden

skal foreligge en konkret mistanke det skal der også hvis politiet vil have lov til at aflytte folks telefoner jeg er helt sikker på at

nogle dygtige politibetjente der kan spotte

men derfor skal de da ikke bare fordi det kunne være rart

stikprøvevis kunne få lov aflytte folks telefoner der plejer vi da at være enige om at der skal der selvfølgelig foreligge en konkret mistanke og der skal domstolene ind

det er bøvlet det indrømmer jeg men det er bøvlet for myndighederne at leve i et retssamfund det er derfor grundloven giver os nogle grundlæggende

rettigheder og det er så det man

vil gå på kompromis med her og at fordi det tjener et større formål og der må jeg bare sige der bliver vi ikke enige

mulige andre eksempler end er tilfældet for at komme frem til en argumentation man kan være imod

er det otte milliard kroner om året som andre danskere enten betaler for meget i skat eller som vi får

er der helt almindelige håndværkere der mister arbejdet fordi der er nogle andre der tillader sig at arbejde sort og smyge sig uden om reglerne

gøre noget ved at de mister jobbet

situationen at arbejdstilsynet og skat dukker op ude på en villavej man kan se at

det ser ud til både at være galt med sikkerhedsforholdene og med skatten der er kontrollere arbejdstilsynet må godt gå ind skat må stå med en lang næse ude ved vejen hvorfor er det hensigtsmæssigt

ilo konvention og er indført i dansk lov tilbage i nitten otte og halvtreds så hvis logikken fra

var at det det burde følges ad så kan man da undre sig

over halvtreds år til at sige ok hvis det ene kan

det ikke har været tilfældet er at sf tidligere har været optaget af grundlæggende retssikkerhedsmæssige spørgsmål og naturligvis fundet det nødvendigt at myndighederne som udgangspunkt skal have en retskendelse når de kommer ind så

har forpasset over halvtreds års mulighed for at lave den den kobling

er jo ked af når det gælder sort arbejde at regeringen

fra nytår vil gøre op med nok en af de mest effektive måder

jeg er glad for at regeringen forlængede den så den også gælder i år men regeringen har jo bebudet i sit regeringsgrundlag at boligjobordningen

set er stærkt bekymrende for både svenske erfaringer og de

så åbenbart ikke at det instrument skal tages i anvendelse

at der er behov for

redskaber til at kontrollere sort arbejde

skal til det venstre i virkeligheden gør er

større filosofisk argumentation for at kunne være imod det man havde ti år i regering til at gøre noget ved problemet efter ni år man på en boligjobordning men hele vejen igennem har man accepteret at der er gået så mange penge forbi vores fællesskab og at mange almindelige håndværkere

er torsten schack pedersen ikke forklare en sidste gang hvorfor det er så

ikke ind i folks boliger

en arbejdsplads og det er fordi vi går meget konkret

myndighederne de redskaber der skal til

jesper petersen er udmærket klar over den stribe af initiativer der blev lanceret lanceret under den tidligere regering i form af fairplay i

effektivt er blandt andet kravet om at man skal have logbøger

er ansat så der ikke er nogen der kan løbe rundt på en arbejdsplads uden at man har styr på hvem de er og

men lad mig så sige

til det manglende svar som vi

herre jesper petersen igen

ingen principfasthed er i det budskab

enormt inkonsekvent det hænger ikke sammen

konstaterer i hvert fald bare fra venstres side at der skiller vandene vi bliver ikke enige vi mener at der må være grænser for hvor let det skal være for myndighederne at gå på kompromis med grundlæggende og grundlovssikrede rettigheder her i landet

skal kunne agere over for borgerne og hvad det er for nogle retssikkerhedsmæssige garantier borgerne skal mødes med når vi

ser på venstrefløjens argumentation ja så

kniber det gevaldigt og det ser vi helt konkret her

det er ok hvis det er en arbejdsplads på privat grund

ordførerrækken næste ordfører er herre thomas jensen socialdemokraterne værsgo

op for at afdramatisere det her forslag

spørgsmål til venstre

præciseret at det jo ikke er en kontrol af borgerne det er en kontrol af den virksomhed og de ansatte som udfører arbejdet på en

regeringen vil give skat mulighed for at foretage kontrol på privat grund når der synligt kan konstateres omfattende udendørs aktiviteter af professionel karakter uden hensyntagen til

tale om en nyerhvervet grund eller om der sker ombygning eller renoveringsarbejde på en allerede eksisterende bolig

at venstre skruer retorikken lige lovlig højt op for lovforslaget åbner altså op for at skat kan foretage stikprøvekontroller hvor man kontrollerer en virksomhed og virksomhedens ansatte på en grund det er altså ikke boligen man går ikke over dørtærskelen man går ikke ind til borgeren

når der bygges til når der renoveres facade

i dag er det allerede tilladt at lave stikprøvekontrol på en grund der ikke tidligere har været

i dag kan skat også lave stikprøvekontrol af en virksomhed og

ansatte når arbejdet sker på en erhvervsgrund

ikke er imod det synes jeg nok at det klinger lidt hult at man lige pludselig skal

vigtigt at understrege at det ikke er kontrol af

der skal kontrolleres men de folk

så er der hele spørgsmålet om grundlovens §

mellem at vi kan komme sort arbejde til livs og at vi stadig væk værner om

tillader at skat kan gå ind over dørtærskelen til folks hjem men vi giver skat mulighed for at gå ind på den grund

også understrege at § to og halvfjerds i grundloven også rummer en undtagelsesmulighed

hvis venstre ellers har rygrad til at holde den der

her i folketingssalen om at fjerne alle de love

hvorefter arbejdstilsynets medarbejdere har adgang til offentlige og private arbejdssteder i det omfang det er påkrævet for at de kan varetage deres hverv sådan en bestemmelse må venstre jo gå ind og afskaffe

afslutning vil jeg sige at det her forslag bidrager konstruktivt og pragmatisk til at vi kan komme et samfundsproblem til livs det er nemlig et samfundsproblem at

sort arbejde det er uomtvisteligt at der udføres sort arbejde på villaveje rundtomkring i danmark vi skal sørge for at folk der sørger for at betale

sørger for at betale de afgifter man skal

at skat har instrumenter til at komme efter de folk som vil snyde fælleskassen for penge

hvis herre thomas jensen har høringssvarene

at bemærkningerne tilpasses hvis hensigten er at skabe parallelitet mellem arbejdstilsynets beføjelser og skats kontrolbeføjelser

jo så lejligheden til at spørge

skal kontrollere det mens

at den synlige aktivitet

over borgernes dørtærskel

som udfører et arbejde på en byggeplads

en god balance mellem vi stadig væk hylder grundlovens § to og halvfjerds om

få lavet facaderenoveringer ombygninger tilbygget et anneks

skat kan i dag gå ind på en byggegrund hvor der ikke bor nogen

så har ordføreren grundlæggende ikke forstået forslaget det er

og ser at der er synlig aktivitet bag vinduerne skal skat så også have lov til det så konstaterer man jo den samme aktivitet

fra talerstolen der præciserede jeg meget meget tydeligt at det her

handler om

grund hvor der ikke tidligere har været beboelse

helårsbolig eller fritidsbolig men vi åbner op for at man også kan gøre det hvis der på en grund hvor der tidligere har været beboelse bliver bygget om bliver bygget nyt bliver facaderenoveret der skal skat kunne gå ind

en synlig aktivitet på byggepladsen på grunden men vi vil ikke give skat

på byggegrunden hvor der udføres aktiviteter at skat skal

og der skulle være mulighed for at fange rigtig rigtig meget sort arbejde i danmark og sørge for at vores fælleskasse ikke bliver snydt for mange mange milliarder kroner så jeg synes det er en god balance der er i det her både retssikkerhedsmæssigt

folk der følger loven skal vide at vi kommer efter de folk som ikke følger loven

i folks haver og jeg tænker da at det kan være meget fristende her til sommer hvor lillemor ligger ude i bikini

få besøg af skat og det kan være at lillefar maler facaden sammen med en kammerat og lige pludselig står

to skattefolk eller hvor mange de nu kommer og så kan man ligge der fuldstændig blottet og blufærdighed mener

ordføreren ikke at

og negativt for skats medarbejdere at gå ind på en byggegrund hvor der ligger folk i bikini

en god oplevelse ellers synes jeg ikke

i gang med at male facaden og lillemor ligger i baghaven

private intimsfære

en personlig krænkelse at folk kan gå ind på ens grund

få den og så gå ind hvis der skulle foregå et eller andet hvornår er det så at der foregår noget er det når der står et stillads

hvornår sker det så og kan man så bagefter sige nå ups der var søreme ikke noget derinde alligevel men der stod et stillads og der holdt en varevogn

adsbøl har læst lovforslagene l en hundrede og halvfjerds a og

og halvfjerds b men der er jo nogle tiltag

man også stiller nogle krav om skiltning ude foran de steder hvor der bliver arbejdet

krav om at de køretøjer som håndværkerne anvender skal have en skiltning

en bil med håndværkere som ikke har skiltning

fortovet der fortæller at der foregår en byggeaktivitet derinde

der foregår nemlig en synlig aktivitet

det kombineret med de andre instrumenter der ligger i de her lovforslag som vi har til vedtagelse i dag vil skat godt kunne vurdere

i det her synes jeg det er nogle gode fornuftige og

instrumenter som skat får og på den måde sikrer vi os at de også kan sørge for at der bliver skat og afgifter af det

referencer og jeg synes at de er

og der hvor jeg mener at er en fin balance i

at gå ind over

hvor man har en mistanke om at

bliver betalt skatter og afgifter af det er samme hjemmel som man også giver til

arbejdstilsynet i forhold til arbejdsmiljølovens § seks og halvfjerds og derfor synes jeg egentlig

så intimiderende over for den enkelte borger

fordi det jo netop er virksomheden og virksomhedens ansatte som udfører arbejdet

godt efter den her gang hvor jeg gentager det det handler ikke om at skats medarbejdere får beføjelser til eller får hjemmel til med den her lov at gå ind over folks dørtærskel og dermed heller ikke igennem folks døre det handler om at man får lov til at gå ind på en byggegrund hvor der er en synlig byggeaktivitet og derfor krænker vi heller ikke borgerens intimsfære som der tidligere

en kort kommentar for nu har fru birthe rønn hornbech jo siddet i

år og jeg ved ikke om fru

rønn hornbech på et tidspunkt har arbejdet aktivt for at der skulle findes en retspleje omkring skats medarbejderes muligheder og beføjelser

siden i et svar at det jo ikke er så intimiderende for den enkelte grundejer hvis man kan opleve at skattemyndighederne

jeg er også haveejer og jeg føler faktisk at min have er en del af mit hjem jeg ved ikke om ordføreren har den samme

har en have men jeg tror faktisk at der er mange boligejere

set er hele haven hvor man måske også har børn der leger og andet jeg vil godt høre om ordføreren faktisk er uenig i det synspunkt at en privat person har sit hjem både

og i sin have hvis man måtte have en sådan og ikke kun inden for hjemmets

det hele derfor skal det selvfølgelig også man påberåber sig ejendomsrettens ukrænkelighed og privatlivets fred at det ikke kun gælder inden for de nedrullede gardiner

det som det her lovforslag handler om altså hvis der foregår en synlig aktivitet

en stikprøvekontrol og derfor synes jeg egentlig ikke at det her er noget der overtræder

hvis man for eksempel har fået sat et stillads op og får lavet store renoveringsarbejder at skat kan konstatere den her aktivitet og så

det er noget der går ind over folks intimsfære netop på grund af at skat ikke får mulighed for at træde over dørtærskelen til folks hjem

ind over dørtærskelen men hvorfor den skillelinje jeg forstår

myndigheder rendende rundt i min have uanset om de havde grund til det eller ej

gå ind og se om der nu var noget at komme efter jeg forstår

man kan sige at hvis en skattemyndighed eller en hvilken som helst anden myndighed har en begrundet mistanke om

og så kan gå ind og udføre den opgave at kontrollere

mistænkeligt som så efterfølgende skal skal føres til doms

jo intet til hinder for jeg føler bare at det er at overskride en helt fundamental praksis i danmark at man går ind uden nogen mistanke

uanset om myndigheden har en mistanke eller ej jeg fik ikke svar på mit spørgsmål før mener socialdemokratiet

nemlig at skats medarbejdere bare har lyst til at vade ind jeg synes ikke det er særlig høje tanker

have om skats medarbejdere hvis herre jacob jensen har sat sig ind i lovkomplekset l en hundrede og halvfjerds a og l en hundrede og halvfjerds b

jacob jensen også vide at der er en lang række forskellige tiltag

bidrage til at når der foregår byggeaktivitet

være en skiltning uden for byggepladsen

skal også være sådan at de folk der udfører arbejdet skal have have synlig skiltning på bilerne det er alt sammen noget der er med til at sikre at

på byggepladsen er noget der foregår med rent mel i posen og hvis det er sådan at der holder

er skiltning ude ved havelågen

gennemføres et kæmpe renoveringsarbejde så er der en bestyrket mistanke om at der foregår noget derinde som ikke er reelt og så skal skat selvfølgelig have mulighed for at gå ind og kontrollere

ens hjem er ens grund det er ikke bare det som er indenfor når man har tag over hovedet det er ens have

der hvor man selv opholder sig af tiden om sommeren det er ens hjem det er der det begynder

som ikke er velkomne og hvor myndighederne kun kan komme ind hvis de har en retskendelse det er det som er princippet i vores grundlov og det er det som i for at sige det rent ud skider på i skulle skamme

om sådan i respekt for tingets arbejde

et lidt pænere sprog det

kan huske der var et medlem fra liberal alliance der for er par måneder siden kaldte alle mulige partier herinde for nogle der arbejdede som i en børnehave så jeg ved ikke om

olsen skal til en irettesættende samtale med fru mette bock men i forhold

en rigtig rigtig fin balance i at vi giver skat hjemmel til at gå ind og undersøge der hvor der foregår en synlig byggeaktivitet gå ind og undersøge hvis der er en mistanke om

virksomheder og de ansatte i virksomhederne som udfører arbejdet

borgeren vi går ind og tjekker her det er dem der udfører arbejdet så jeg synes det er en rigtig rigtig fin balance og med respekt for grundlovens § to og halvfjerds

grund det er det samme og det er det retsprincip som i ikke vil anerkende

det er dybt betænkeligt

er om noget en glidebane som måske viser

til øgede beføjelser til myndighederne til at de kan komme og blande sig i ens privatliv

meget præcist hvilke begrænsninger

folk får mulighed for at gå ind og tjekke den byggeaktivitet der er på en byggegrund og det synes jeg egentlig er en rigtig rigtig fin balance

den tiltaleform vi har over for hinanden og det sprog vi har her i folketingssalen jeg kan også se at medlemmerne er begyndt at komme tilbage men det blev ikke afstemning tidligst

klokken trettende jeg har foreløbig endnu fem ordførertaler på

før vi trykker på på afstemningsknappen så det var bare en serviceoplysning

en kort bemærkning er herre christian langballe dansk folkeparti

joachim b olsens udtalelse

vi er jo nogle der er så gamle at vi kan huske sovjetunionen

den ideologi hvor staten altid har ret

til at gøre og man henviser altid til nogle hellige formål nogle gode sager men staten har ret til bare at krænke den private ejendomsret hvilket man gør med det her forslag og jeg synes det er skammeligt for det

at man ikke længere

i en retsstat og det synes jeg

det her lovforslag og ikke kender de meget præcise bestemmelser

sådan at hvis man skulle følge det argument til dørs som flere

nemlig at det her er en glidebane

rygrad til det man ind og fjernede alle de undtagelseslove er lavet i forhold til grundlovens § to og halvfjerds

ansatte mulighed for at gå ind og tjekke om arbejdsmiljøet er i orden på en byggeplads skal den afskaffes christian langballe det synes jeg ligesom

en kæmpestat der bare konstant

er udtryk for man kan henvise til alle mulige gode grunde til at gøre

det er og bliver en glidebane og det er præcis den samme argumentation

i sovjettiden når man ville forsvare statens ret til at krænke borgernes rettigheder

godt ske at den går derhjemme men lad

vi giver skats medarbejdere mulighed for at gå ind og tjekke

der kan være mistanke om at der foregår noget

fælles velfærdssamfund netop ved at folk skal betale skatter og afgifter af det de laver samtidig med at vi sikrer at grundlovens § to og halvfjerds i forhold til folks dørtærskel

bemærkning er fru merete riisager

ved indkørslen hvor langt skal man så ind

er opvokset på den anden side af muren af

med at myndighederne til enhver tid kunne træde ind

frihed og uafhængighed af staten

det er en fuldstændig overdreven sammenligning det vi gør

er en synlig aktivitet på de her byggepladser og hvor der er en

skatter og afgifter efter gældende lov samtidig

skat ikke får mulighed for at træde ind over folks dørtærskel

men udelukkende holde sig ude på byggepladsen hvor der er synlig byggeaktivitet

men ser det her som en klinisk manøvre

mulighed for med det her lovforslag er at skat kan gå ind og kontrollere virksomheder og

ikke skats medarbejdere mulighed for at gå ind og kontrollere

at der er medlemmer af tinget der ikke har læst lovforslaget jeg tror at det

ordfører muligvis har læst lovforslaget men

vidtrækkende konsekvenser eller grundlovens § to og halvfjerds

jo være at ordføreren vil anerkende at det

blandt andet i et af høringssvarene der er efter advokatrådets opfattelse ikke i lovforslagets bemærkninger argumenteret særligt overbevisende for

tilstrækkeligt grundlag for at gøre indgreb i grundlovens frihedsrettigheder alene for at håndhæve og forfølge overtrædelser af skatte og

det ikke indtryk

og om man ikke i højere grad respektere grundlovens

grundlovens § to og halvfjerds jeg vil også godt spørge

har rygrad til at gå ind og foreslå at samtlige love der hjemler en undtagelse fra grundlovens § to og halvfjerds

taler om glidebaner om dominoeffekter

sløjfes sådan at arbejdstilsynet i fremtiden ikke kan gå ind og tjekke om arbejdsmiljøet

karsten lauritzen vil jeg har lyttet til advokatrådet og

at vi siger at skat godt kan gå ind og kontrollere virksomheder og virksomheders ansatte på en byggegrund hvor der er synlig byggeaktivitet

thomas jensen at jeg synes man skulle tage

jeg godt give tilsagn om at vi kan sætte os sammen

i det her indlæg så skulle herre

med venstre og måske med støtte fra liberal alliance konservative folkeparti og dansk folkeparti

ledende regeringsparti eller nu her efter folketingsvalget

eller om man bare er på

vil egentlig godt spørge hvis man skal kontrollere en virksomhed og den virksomhed

renoverer et køkken kommer man så ind over dørtærsklen

men det ordføreren siger

for at kontrollere og det er jo altså ikke kun udvendigt man får lavet ting

jeg synes der er en fin balance i at vi med respekt for grundlovens § to og halvfjerds siger

hvor skats medarbejdere må gå ind til gengæld siger vi

lovforslag og det er den nye beføjelse at på en grund hvor der tidligere har været beboelse enten som helårsbolig eller som fritidsbolig og

er en synlig byggeaktivitet og hvor der er en mistanke om at der er noget der ikke foregår som det skal i forhold til lov om skatter og afgifter skal skats medarbejdere

kontrollere virksomheden og virksomhedens ansatte med andre ord

borgeren der skal kontrolleres men virksomheden og virksomhedens ansatte

ude på stedet

se udenfor at der sker noget inde i huset jeg har da bygget adskillige huse om og der er også et stort syndigt rod

udenfor så det er meget tydeligt og hvis man har håndværkere på holder der også typisk biler udenfor

at så kan skat jo også komme ind og sige nu kontrollerer vi den virksomhed der er hyret til at lave det her vi kontrollerer virksomheden kontrollerer dens ansatte

selv om det ikke er mig eller en anden

i de sidste ti år hvor de

ikke har keret sig en dyt om social dumping østarbejdere som kommer ind og underbyder danske med

skats medarbejdere jo netop mulighed for at gå ind på en byggeplads og kontrollere om der er opholdstilladelse

og de ting der skal til for at folk kan legitimere sig men det har dansk folkeparti jo aldrig rigtig keret sig om og vi kan også konstatere

til denne ordfører til gengæld er der

fra frokostpausen hvilket gør at der er nogle flere hernede lige nu

vil vi kraftigt advare mod og opfordre folk til at stemme nej til det her forslag som handler om at skat uden retskendelse skal kunne gå ind på folks grund det mener vi

overskridelse af grundlovens § to og halvfjerds eller i

særegen undtagelse og det mener vi ikke

i det her tilfælde den socialdemokratiske ordfører nævner blandt andet arbejdsmiljøloven som et andet sted man har det her men jeg synes

det er et tomt argument når man på den måde henviser automatisk til andre steder man har gjort det altså har man tidligere dispenseret fra grundlovens § to og halvfjerds så skal vi bare gøre det igen

vi jo netop væk fra den tydelige udtalelse i grundloven som

en særegen undtagelse jeg synes det er et virkelig dårligt argument socialdemokraterne bruger for at tromle det her igennem det der ligger i det her er

jeg synes det er en rigtig ærgerlig diskussion for de venstreorienterede partier gør det her til en praktisk diskussion om at det kan være meget rart for skat at kunne gå ind og kontrollere uden en retskendelse jo tak

det ned på et niveau hvor det er rent praktisk når det reelt

er jo at man giver skat større beføjelser end politiet har

og det viser jo tydeligt at man er gået alt alt for vidt i den her diskussion

det er jo sådan at der står i forretningsorden for § seksten

lovforslag eller ændringsforslag der strider mod grundloven skal afvises mener formanden efter forhandling med udvalget for forretningsordenen at en sådan modstrid foreligger indstiller

afvises der finder ingen forhandling sted om en sådan afvisning

personligt lige nu men det kunne da være rart at vide om man fra præsidiets side eller folketingets formands side har lavet en sådan vurdering af om det her

at afvise forslag der er på kant med grundloven

gerne rette kritik mod præsidiet

at vide om man overhovedet har taget den her diskussion op og undersøgt det inden man lader det her glide igennem folketinget for jeg synes det er stærkt kritisabelt at man har

en stor del af folketinget er kritisk over for

er rigtig ærgerligt men jeg opfordrer som sagt til at der bliver stemt nej til det her så vi kan få

ikke er nogen af folketingets medlemmer der har rejst tvivl om lovforslagets gyldighed over for præsidiet og derfor formoder jeg heller ikke at det har været

en problemstilling før man tager

jeg i lovforslaget står at det er arbejdspladsen som sådan som skat kan besøge og ikke og ikke ordføreren der har inviteret håndværkerne ind i sit hus eller for den sags skyld andre

af ytret sig om det er det gået fuldstændig

arbejdspladsen man fokuserer på og vil sige at når en privat parcelhusejer inviterer en håndværker ind præciseres det blot

hen over hovedet på enhedslistens medlemmer at det er på en privat ejendom

der står i grundlovens § to og halvfjerds at boligen er ukrænkelig

principielle vi undersøger i det her og ikke bare den praktiske del som enhedslisten efterlyser

at sige i hoved og men jeg synes at det er rigtig ærgerligt at det

en principiel diskussion det handler jo om om om midlerne man giver skat står mål med de ting man

det må ordføreren også jeg

den der bor der den der bor der har inviteret en arbejdsplads på besøg og må jo da i den forstand tåle at arbejdspladsen og arbejdsgiveren får besøg og bliver kontrolleret hvis der er en mistanke om

er ganske ok og det er

derfor synes jeg at det er en fornuftig og ordentlig parallel der er lavet

har aftalt med en nabo at de skal ind og lægge et nyt tag på

mål med de ting man gerne vil gøre boligens ukrænkelighed og grundlovens § to og halvfjerds

at gå ind og kontrollere jeg er også imod sort arbejde

med den gamle regering og som den nye regering så desværre vil afskaffe det er jo en af måderne man kan vælge

anden måde at gøre det på i stedet for at skulle gå på kompromis med grundloven

partiformand havde indrykket en masse annoncer i aviserne

og lovforslag der er lavet gennem de sidste fem år

og snyder og bedrager og svindler på dansk jord og er med til at underbyde gode danske håndværkere

har fra starten af sagt nej til at den østeuropæiske arbejdskraft kom ind over

vi også nej spørgerens eget parti sagde ja til at de her folk skulle kunne vælte ind over grænsen og

dansk folkeparti ansvaret for det som hele tiden har været modstander

glemt når det kommer til sort arbejde er der

sagde i mit tidligere svar til herre

er boligjobordningen jo et godt alternativ man kunne

kunne man vælge at udvide og eventuelt forlænge for

på den måde at bekæmpe sort arbejde uden at gå på kompromis med de retsprincipper vi har i danmark

skulle forholde sig til den virkelighed som danske håndværkere møder

som østeuropæiske håndværkere leverer i

folkepartis ordfører at forholde sig til den situation man står

i kampen i den globaliserede verden og sige i

givet til andre mennesker

og det skuffer mig dybt at dansk folkeparti ikke

er en principiel diskussion som jeg har sagt flere gange

på kant med grundloven jeg vil meget gerne gøre noget ved sort arbejde og har også nævnt et

en udvidelse af boligjobordningen det undrer mig i øvrigt også at man fra spørgerens side siger at

skal kigge bagud man skal da netop

man skal tilbage til hvor de offentlige myndigheder bare kan vælte ind i folks private hjem og undersøge alting det tror

meget mildt på eller overskrider grundlovens § to og halvfjerds ved bare at give

ser bort fra den særegne undtagelse som tydeligt står i paragraffen at der skal være

er rigtig ærgerligt men det kan da være at det er

theils gamle fortid fra enhedslisten der gør at

måske synes at det er en rigtig attraktiv idé

socialdemokraterne værsgo

sort arbejde så må jeg bare konstatere at der er nogle der kun vil gøre det i ord og så er

virkelig mulighed for at sørge for at skats medarbejdere kan gå ind på en byggeplads og kontrollere om de

den står over alle andre love det

side jeg har jo nævnt konkrete tiltag man kunne gøre for at bekæmpe sort arbejde men det her

er såmænd bare alt for vidtgående

skal være praktisk og nemt for skat at vælte ind

en mistanke om at her render tyve polske

og lægger nyt tag og bygger nyt hus så får de

vil dansk folkeparti så gå ind og fjerne samtlige love der er vedtaget

som laver undtagelsesbestemmelser og

som

alle de love ja eller nej

efterspurgt at skatteministeren fik indhentet

i forhold til grundloven det har skatteministeren tydeligt sagt nej

det var spørgsmål tre eller fire men det kan være jeg tager fejl det

i forbindelse med udvalgsarbejdet men det har man

ordføreren er kommet nærmere i forhold til at forklare hvordan dansk folkeparti

vi havde et behov havde man for eksempel en kæmpe arbejdsløshed inden for håndværkerfagene

bestemmer hvilke slags fagprofessioner der må

valgt til at varetage polske eller rumænske håndværkeres interesser jeg vil gerne sørge for at de danske håndværkere har noget at lave i danmark og ikke går hjemme

ind over grænsen med udenlandsk arbejdskraft hvilket de eu venlige partier i folketinget har sørget for så ja det er rigtigt

på at begrænse at vi får grupper ind som kan tage arbejde på

forretningsordenen for folketinget står

lovforslag eller ændringsforslag der strider mod grundloven skal afvises mener formanden efter forhandling med udvalget for forretningsordenen at en sådan modstrid foreligger indstiller formanden til tinget at forslaget afvises der finder ingen forhandling sted om en sådan afvisning kan ordføreren bekræfte at der står det i

i min tale her ved tredjebehandlingen

kritik af folketingets formand fordi jeg synes det er ærgerligt

kant med grundloven jeg kunne godt tænke mig at høre

der er en solid tradition for at den slags spørgsmål

hvis der er meget stor tvivl om grænsedragningen i forhold til grundloven

det heller ikke min vurdering at vi er i nærheden af noget der afviger fra tilsvarende bestemmelser i anden lovgivning

christian langballe uddybende spørgsmål så går vi videre til en kort bemærkning fra herre leif lahn

så kan præsidiet jo bede

uacceptabelt forudsætningen for at vi kan opretholde et velfærdssamfund er at vi alle sammen bidrager til de offentlige finanser til os selv i overensstemmelse med skattelovgivningen den sorte økonomi i danmark er fortsat signifikant befolkningen tager i stigende grad afstand fra organiseret sort arbejde derfor giver vi nu skat og skats folk flere værktøjer til at bekæmpe denne form for sort arbejde i kampen mod sort arbejde skal vi hele tiden finde balancen mellem

og på den anden side hensynet til borgerne og deres retsstilling med dette lovforslag mener jeg at vi går helt til grænsen men det er fortsat inden for skiven af det rimelige i forhold til kampen mod organiseret sort arbejde det er også vigtigt at understrege at kampen mod sort arbejde ikke kun bør blive tilkendegivet ved højtidelige skåltaler

handling bag ordene så med disse bemærkninger kan radikale venstre igen tilkendegive

på to medarbejdere fra skat eller hvor mange de nu kommer

hvem har ansvaret for for det

så jeg tror ikke på at

skat lige ringer i forvejen inden de

jo faktisk sige at det forholder sig stik modsat

gå ind når de kan konstatere at der ikke sker nogen aktiviteter vil skats folk

interessere sig for for et forehavende når de kan konstatere synlig udendørs

at sige konstatere synlige aktiviteter jeg skal bare høre hvad

skal ske hvis skat så konstaterer synlige aktiviteter

det radikale venstres velsignelse er

ellers troede det radikale venstre gik op i omkring grundlæggende

nu må man så komme ind på grunden hvad skal konsekvensen være hvis skat så

ikke går videre end andre myndigheders forslaget berører kun privat grund ikke boligen så når jeg siger at der skal kunne konstateres

er det analogt med den mulighed som skat har når der er aktivitet på erhvervsbyggegrunde

give mig en principiel tilkendegivelse

det er ok at fravige princippet om en retskendelse når det gælder privat grund men når det gælder boligen

alligevel noget andet hvornår er der kommet det skred i det radikale venstres opfattelse af hvornår der kræves en dommerkendelse en retsprøvelse på at myndighederne skal have adgang til folks private ejendom altså at det er ok

gerne høre om om ordføreren er enig i den betragtning og den argumentation som skatteministeren har brugt nemlig

det er vigtigt at vi har fokus på hele tiden at finde balancen mellem effektiviteten i kampen mod sort arbejde på den ene side

det er rimeligt at vi går til grænsen det mener

kunne granske aktivitet

selv er husejer og haveejer det er jeg

og jeg har den opfattelse at min have

jeg har børn der går rundt i haven og leger vi har legehus vi har mange spændende ting

andre skal have indsigt i hvordan har

mener ordføreren at en have er en del af ens hjem eller er hjemmet kun defineret inden for hvor murstenene

joh jeg er også husejer og har også

have og børnene siger nogle gange at de

i hvert fald vil jeg sige at det ikke er meningen overhovedet

at man gransker virksomheden og dens ansatte men at man

så nu må man altså i radikal optik godt

lidt ind i det private hjem ikke helt ind men lidt ind

har privatlivets fred og at man som myndighed kun kan gå ind hvis der er en begrundet mistanke og at man så i øvrigt også får en dommerkendelse

i den lovgivning der gælder i dag

kontroller hvis der vel at mærke er en begrundelse og man kan dokumentere det over

meget nidkær måde at italesætte princippet i forhold til borgerens retsstilling og ejendommens ukrænkelighed

mod sort arbejde er man stort set ligeglad med for os er det vigtigt at finde balancen mellem effektivitet i kampen mod sort arbejde

give skat yderligere beføjelser

kunne dæmme op for sort arbejde ellers bliver det jo bare sniksnak

anden bemærkning så får man lige en svada sådan plejer

jeg været med til at bygge tre fire huse om

kan man se det udenfor også

indenfor må skat gå ind i sådan

om hvad skat så kommer

min opfattelse at skat skal kunne konstatere at der er synlig professionel aktivitet det vil sige at

ikke ved en eller anden formodning om at

en rettesnor at gå efter det vil jeg da helt klart mene

den ballast som skat skal operere udfra

hvis der er tale om sort arbejde

udfører sort arbejde har deres

man ikke kan se at om en virksomhed så har skat egentlig ikke ret til at gå ind

og nærmest total når man tænker på

skærpe med tilgangen af østarbejdere til landet så er det det det handler om kunne man fristes til at spørge

og skammeligt at det radikale venstre som et socialliberalt parti ikke kan se at det her er en glidebane man kan ikke dække

kampen mod sort arbejde den radikale ordfører

meget dyrt for mange mennesker på grund af de høje afgifter og høje skatter endda for helt almindelige mennesker at ansætte håndværkere

som undskyldning for at indføre den her lov er helt langt ude den private ejendomsret

at vi har den velstand som vi har

er meget meget vigtigere at værne om hvis man kerer sig om danmarks velstand

at snakke om at man skal begrænse den eller gå på kompromis med den for at redde otte milliard

radikale venstre er et socialliberalt parti som hele tiden søger

være socialt ansvarlige og det er vi også ved at bekæmpe sort arbejde fordi sort arbejde koster statskassen og fællesskabet

er inden for skiven i forhold til hvor langt vi kan gå

men jeg vil også sige

det her med at bekæmpe sort arbejde skal

snyder man også naboen man snyder også velfærdssamfundet og man undergraver også skatteborgernes skattemoral

også nationer hvorfor de er blevet rige

har en privat ejendomsret som bliver respekteret

ukrænkelighed i rigdom hvor rig den har gjort danmark

man holdt det op imod at man teoretisk set kan skaffe otte milliard

tvivl om at vi ikke skulle gå på kompromis med

den vil alle værne om fordi

som er det principielle i det her

er en af de største vækst og velstandskilder

velstandskilde men spørgeren får det næsten til at lyde som om

jo ikke tale om det det handler om at

i stedet for som det er nu hvor skat kan konstatere formentlig sort arbejde eller sådanne aktiviteter og ikke kan gøre noget

rent faktisk kan kontrollere om der foregår sort arbejde så så jeg mener ikke at vi går ind

som siger ganske udtrykkeligt

boligen er ukrænkelig husundersøgelser beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud

må hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse alene ske efter

at man kan konstatere at man hjemler undtagelser

med dens hensigtserklæring om at det skal være en særegen undtagelse er i dag ikke så meget værd som den var dengang hvor man tillagde ordene værdi

i folks hjem gå ind på folks matrikel uden nogen retskendelse og alligevel lægger det radikale venstre gang på gang på gang mandater til at man vedtager love der strider mod dette princip

med grundlovens § to og halvfjerds det mener vi at vi ikke gør men jeg erkender

det er også vigtigt af hensyn til velfærdssamfundet og skatteborgernes lyst til at bidrage til fællesskabet

at ordføreren selv tilkendegav at

ordføreren faktisk indrømmede at hensynet til

arbejde gjorde at det var en krænkelse af den private ejendomsret

effektiviteten i kampen mod sort arbejde

sige hvorfor egentlig ikke sætte

bekæmpelsen af alt sort arbejde hvor hvor går grænsen jeg forstår det

er det så ikke en krænkelse af den private ejendomsret hvis skat træder ind over

meningen at skat skal kunne

for skellet inden for haven

som udfører et stykke arbejde

ansatte og det synes jeg er en væsentlig forskel

inden vi holder op med at lave lovgivning på den her side af sommerferien det her er endnu et vigtigt og godt tiltag virkeligheden i dag er jo at der mangler otte milliard kroner om året i fællesskabets kasse på grund af sort arbejde virkeligheden er at der er danske håndværkere der går arbejdsløse fordi

tillader sig at arbejde sort og ikke arbejder efter reglerne

med tryk på danske løn og arbejdsvilkår fra især østeuropæisk arbejdskraft hvor vi mangler redskaber til

og forsvare almindelige danske håndværkere og deres

et væsentligt element som man jo også vil stemme imod hvis man ender med at stemme imod det her lovforslag er jo

blive omfattet af strafansvar som som borger hvorimod man kan fritage sig selv for det ansvar hvis man betaler

håndgribeligt redskab som ingen almindelige mennesker der ikke har til hensigt at snyde vil have noget problem med men som vil være et effektivt redskab i forhold til at få mindre sort arbejde også elementer

skiltning på byggepladser og på varebiler og andre ting der gør at der bliver bedre muligheder for at dæmme op for sort arbejde er en del af det her lovforslag

eneste der er nogen lyst til at diskutere

højrefløjens side nemlig spørgsmålet om muligheden for at kontrollere byggepladser der ligger på privat grund men alle de mange gode tiltag ligger i det her ændringsforslag i går stemte man for alt

der er lempelser i regeringens tiltag nemlig der hvor vi siger at skat altså skal gå i store sko når det handler om

man skal gå i store sko når det handler om pensionisters småjob det vil vi ikke betragte som sort arbejde som

i forhold til lovgivningen i dag det vil vi ikke alle de lempelser der bliver lavet stemte vi om

give skat bedre mulighed for at sætte ind over for trykket på danske løn og arbejdsvilkår for trykket fra sort arbejde

partier desværre fra vi giver hele tiden myndighederne forskellige beføjelser alt efter hvilke opgaver de har politiet har lov til

tilbageholde folk og de har også lov til at bære

fordi man har givet politiet lov til at have pistoler

arbejdstilsynet har så andre de må gå ind på byggepladser både når det er på privat og når det er

skat har så andre beføjelser og vi vil gerne sørge for at de har beføjelser der ligner arbejdstilsynets i forhold til at kunne gå ind og kontrollere på arbejdspladser hvor der er

som man mener bør tjekkes for at der

forskellige opfattelser af hvor langt man synes man vil gå i forhold til

skat redskaber til at gøre noget ved sort arbejde eller om det

synes man skruer sig langt væk fra hvad der er det konkrete i lovforslaget og det er det man bør forholde sig til hvad er det faktisk konkret vi taler om og hvordan er situationen derude i virkeligheden hvor danske håndværkere bliver trykket på

så synes jeg også at man skal passe en smule på med historiske sammenligninger

sovjetunionen jeg synes det er en nedvurdering af de ufattelige lidelser der overgik mennesker i østeuropa og i sovjetunionen

ufattelig nedvurdering af den grad af kontrol og overvågning man var udsat for hvis man boede i ddr

den sammenligning i en diskussion om en simpel ændring af hvilke beføjelser skattevæsenet har i danmark

jeg håber at debatten kan fortsætte på det noget mere jordnære og konkrete niveau frem for synes jeg meget upassende

jesper petersen også deltog det lykkedes ikke

en logisk argumentation for at

spørgsmålet blev rejst nogle gange

venstre har selv været med til at udvide politiets beføjelser kraftigt når det handler

nogle hundrede eller hvor mange det var der i futtog herude

at være ulovligt tilbageholdt men det er så de beføjelser man har givet politiet i den sammenhæng vi mener ikke at skattemyndighederne skal have beføjelser til at gå ind i folks bolig for vores tolkning er at boligen er hjemmets fire vægge og der må man ikke komme ind skattevæsenet får beføjelser der ligner arbejdstilsynets man kan gå ind på det

på en privat grund hvor man laver en facaderenovering eller hvad man nu laver

ligesom arbejdstilsynet må jeg fatter ikke at venstre ikke mander sig op til

nogle redskaber der gør at man kan gå imod det sorte arbejde der koster fællesskabet penge og gør at andre skatteydere skal betale mere i skat

beskyttelse gælder altså ikke når det er skat

der er en markant forskel

det der jo er så bekymrende i den her sag er den glidebane som sf

stritter i alle retninger altså hvis der er synlig aktivitet

at bekæmpe sort arbejde men hvis der er synlig aktivitet som skat ser når de er på grunden og kigger ind ad vinduet og der så males på den indvendige side af huset og ikke på den udvendige side af huset så er det åbenbart ikke så slemt

den argumentation som sf bruger

konkret afvejning af hvilke beføjelser myndighederne

vi vil ikke give skat lov til at gå ind i folks private bolig

ikke give dem lov til at gå ind over dørtærskelen og kontrollere

det princip at gøre som herre torsten schack pedersen taler så meget om

at der foregår et arbejde på

en villavej et sted hvor arbejdstilsynet og politiet er ude for at holde øje med om tingene foregår efter reglerne

der er desværre rigtig mange steder i dag hvor tingene ikke foregår efter reglerne og hvor man er udsat for risiko ved at arbejde der og hvor der bliver snydt

gerne kontrollere arbejdstilsynet må men skat må ikke de skal have en lang næse og blive stående

så skattesnyderiet kan fortsætte og så det kan fortsætte at man trykker almindelige danske lønmodtagers vilkår

ordføreren karakteriserer en diskussion som

det var ikke nogen fra liberal alliance

ud fra det forhold

at

gjorde i sovjettiden jo klart at staten altid

der ikke nogen retsprincipper der beskyttede borgerne det var derfor jeg bragte den sammenligning

selve mantraet om at hensigten helliger midlet og at myndighederne altså kan gøre hvad som

nogle retsprincipper om en beskyttelse af den private ejendomsret der gør at borgerne er sikret mod staten og der er det

er det muligt for myndigheder at få beføjelser

dem som herre ole birk olesen har nævnt adskillige gange

ikke i strid med grundloven for så har man gjort det der ifølge grundloven skal til for at man kan give

har et helt konkret jordnært effektivt simpelt redskab der gør at skat bedre kan modarbejde sort arbejde

dansk folkeparti åbenbart ikke så optaget af

også under den tidligere regering hvor det vi kæmpede med

synes det er billigt af ordføreren

diskussion om borgernes retsprincipper i danmark at

er for sort arbejde sikke noget vrøvl det er jo goddag mand økseskaft

noget andet som jeg faktisk synes er dybt besynderligt jeg kender et menneske der betaler

elektronisk overførsel hvis man for eksempel bruger sin netbank eller går i banken og får dem til at foretage

er der et kontrolspor som skat kan forfølge og samtidig fritager man sig selv

for at kunne medhæfte for manglende betaling af skat og moms det er meget enkelt

langballe på manchetterne i forhold til om man er tilhænger af sort arbejde eller ej

tilhænger af at bekæmpe sort arbejde

tilhænger af at gøre noget ved trykket på danske løn og arbejdsvilkår

eller også i handling her har man chancen for at gøre det i handling men afstår fra at benytte den det er hyklerisk når man har brugt så mange kræfter på at

regeringspartierne overhovedet ikke har undersøgt om det er grundlovsstridigt de har overhovedet ikke undersøgt om det strider mod grundloven altså den grundlov de selv har skrevet under på

beslutningsforslag som kan risikere at stride mod grundloven

den grundlov vi alle sammen har skrevet under på her i folketinget

om man skal give den eller ej det synes vi man skal fordi vi vil sætte ind mod sort arbejde mod social dumping som dansk folkeparti

også for for et øjeblik siden at

i strid med grundloven juristerne ser selvfølgelig på

man fremsætter det der er ikke noget problem problemet er om man er villig til at sætte ind mod sort arbejde eller om man vil nøjes med det søde og ikke give skat nogle bedre kontrolmuligheder

egentlig ikke har undersøgt det til bunds

så der er jo rigtig mange i den danske befolkning

i dansk folkeparti så

om det er grundlovsstridigt for man kan jo ikke fremsætte et beslutningsforslag som omhandler grundloven og så ikke undersøge sagen til bunds

både regeringen justitsministeriet og folketinget

det har ikke været opfattelsen nu er der blevet efterlyst et responsum fra

andre tiltag som gør at skat får bedre muligheder

mister arbejdet fordi man tillader at sort arbejde kan foregå men ikke giver skat nogle ordentlige redskaber her er et meget jordnært og enkelt redskab hvis man forestiller sig den praktiske situation ude i virkeligheden

kun hvis man skruer sig op til et eller andet som ikke har noget at gøre med hvad lovforslaget går ud på

har gode

sikrer borgerne men det er ikke nok det kræver også ånd det kræver at de politikere der forvalter

er problemet her det her lovforslag

den private ejendomsret handler om det er her hensigten der helliger midlet og det er forkert

vanvittig vigtige vi har så hele tiden en diskussion når vi har med offentlige myndigheder at gøre om hvilke beføjelser de skal have og vi synes det

hvis der foregår større arbejder af professionel karakter på en ejendom ikke inde i den

har lov til at gå ind og kontrollere om der bliver betalt den skat

indslag i aftes i tv to nyhederne nu vi refererer hvad der er foregået på

håndværker der arbejder på en bolig og den

at der er andre der snyder i skat så de selv skal betale mere eller ikke får den velfærd som de kunne have fået håndværkeren er da træt af at der er andre der får noget arbejde som han kunne have

den anden får det fordi han laver urimelig konkurrence med ham

praktisk spørgsmål om hvilke beføjelser vi vil give myndighederne her får man en beføjelse hos skattevæsenet som minder om den arbejdstilsynet har og hvis det er så forfærdeligt at arbejdstilsynet kan gå ind på en byggeplads og kontrollere om tingene foregår efter arbejdsmiljøreglerne så må vi jo imødese at der kommer et beslutningsforslag fra liberal alliance og måske andre partier inden længe om at fratage arbejdstilsynet den ret ellers er der jo ingen

sort arbejde det her handler om nogle meget vigtigere principper

kontrollere ting men det skal ikke gå så vidt at man i sin iver for at kontrollere alting

går ind og krænker nogle retsprincipper det må man aldrig nogen sinde gøre slet ikke nogle så fundamentale som den private ejendomsret det er bare det jeg synes er enormt ærgerligt at man ikke kan se

fremtidige regeringer i når man er

det er jo en glidebane det må ordføreren også selv kunne se og være betænkelig

og det fungerer så der

man sætter grænsen og det har på det her punkt med

jo fungeret i en lang årrække

ikke ført til at man har slækket på alle mulige andre ting

joachim b olsen har ret i den forstand at der

mere eller mindre af det og om man gør sit ærlige forsøg på

bekæmpe det og giver nogle redskaber til vores myndigheder for at de kan

det ser ud i praksis hvad er egentlig situationen derude og der kan jeg virkelig ikke se at det er et problem at arbejdstilsynet må have skattemanden med under armen for at kontrollere at tingene foregår som de skal

lavere rangerende paragraffer for eksempel

noget som ejendomsrettens ukrænkelighed ytringsfriheden og andre mindre vigtige principper

man fuldstændig misforstået vi har en konkret praktisk diskussion om hvilke beføjelser skattemyndighederne skal have for at kontrollere sort arbejde ligesom det var en konkret og praktisk afvejning da herre jacob jensens parti med dets skatteminister dengang

private banktransaktioner fra over halvdelen af det danske bankmarkeds kunder

så bad man om indblik i

banktransaktioner det gjorde man for at undgå skattesnyd det var den konkrete afvejning man

gjorde der her er der så en konkret afvejning af hvad der skal til for at skat kan gøre noget ved sort arbejde

på det jeg i hvert fald definerer som privat område altså

man jo også givet køb på det at man vil beskytte ejendomsretten imod uvedkommendes indtrængen med lad mig så spørge om et sådan rent praktisk element i lovforslaget

sted når der er synlig aktivitet så kan man

og maler eller slår søm i er det også en del af lovforslaget

argumentation der er jo ingen som helst forslag fra venstre om at indskrænke for eksempel arbejdstilsynets muligheder for at kontrollere byggepladser på privat ejendom

og der svinger man sig op til en eller anden meget stor principiel diskussion som ikke har ret meget at gøre med den konkrete virkelighed andet end at det det vil betyde ude i den konkrete virkelighed er at almindelige danske håndværkere fortsat skal opleve at miste deres arbejde til dem der snyder i skat jeg kan ikke forholde mig til alle mulige meget specifikke eksempler hvad nu hvis der er to grusbunker og ikke en er det så et tydeligt tegn på

og grundigt til med brun sæbe i disse minutter

olsen sagde at nu har vi i lang tid vænnet os til at politiet kunne gå ind i folks private hjem det er

som for os er problemet vi ser jo på det danske samfund som et samfund hvor den politiske magt er delt op i tre

man sikrer sig ved at kræve en retskendelse er at den udøvende magt begrænses i sin magtudfoldelse og først skal spørge om lov hos den dømmende magt

fordi vi er bange for at den udøvende magt får for meget magt i sig selv

der har vi nogle vigtige principper som beskytter borgernes rettigheder og vi har nogle muligheder for at give offentlige myndigheder beføjelser til

kontrollere på forskellig vis hvor vi finder det rimeligt og hvor det kan holdes inden for grundloven og det finder vi her der er ikke nogen der

sige at det hvis man gennemfører det her lovforslag

med grundloven vi giver en beføjelse

minder om den arbejdstilsynet har til at gå ind på det der i virkeligheden er en byggeplads for at kontrollere en privat virksomhed og nogle håndværkere ansat af den private virksomhed som snyder i skat og dermed undergraver andres arbejde andres indtægt og fællesskabets indtægt det er altid en konkret afvejning mit argument før handlede jo om

det der glidebaneargument som herre

forfølger her er der masser af eksempler på

vi har ingen intention om at man skal kunne gå ind i folks boliger uden en retskendelse

jeg er er ikke jurist

de principper som ligger bag at man har formuleret en grundlov for et af de principper er at boligen er ukrænkelig

til før myndighederne kan træde ind over boligens tærskel og med boligen menes altså også matriklens grænse for den kunstige skillelinje mellem indendørs

jeg har i mit eget hjem en terrasse der ligger lige op ad mit spisebord

hvor vi tilbereder vores mad det er lige så meget bolig for os som det spisebord der står

fra det udendørs areal så derfor fastholder jeg altså at herre jesper petersen må svare på om

er principper i grundloven som man skal overholde ikke alene

og så er der også i de principper givet muligheder for at man kan give myndigheder forskellige beføjelser

hen beskrevet i grundloven hvor man med vilje giver den mulighed

om at ligge i bikini ude i haven og

der kontrollerer altså hvis man har et helt håndværkersjak gående

imens man ligger der i bikini så klarer man måske nok også at der kommer en medarbejder fra skat man har i hvert fald selv bedt om

andre mennesker til stede mens man ligger der i bikini for man har selv omgjort haven til en byggeplads så kan man selv vælge hvem man finder mest

må de tilkalde politiet hvis de vil det

er altså at kontrollere en byggeplads der tilfældigvis befinder sig på privat på privat grund

jo noget arbejde der foregår mens folk slet ikke er hjemme fordi de

der kan arbejdstilsynet komme det accepterer venstre jeg

beslutningsforslag om at skulle fjerne arbejdstilsynets muligheder for

vi vil gerne sørge for at skat også har muligheder for

virksomheder de håndværkere der er der har betalt deres skat det er ikke et spørgsmål om en borger

et spørgsmål om at kontrollere en virksomhed og nogle håndværkere der angiveligt ikke bidrager til fællesskabet som de skal og som tager arbejde fra lovlydige danske håndværkere

at skattevæsenet ikke kan krænke boligen de kan ikke gå ind i folks private bolig ind bag de fire vægge de

der var sådan den første fru birthe rønn hornbech der var meget optaget af retssikkerhed og den slags så var der den mellemste fru birthe rønn hornbech der var lidt mindre optaget af retssikkerhed og hvordan lovgivningens praksis

og nu er vi så tilbage ved den oprindelige fru birthe rønn hornbech

betryggende at at hun fandtes

hornbechs ydre vi er nogle der

at er helt sig selv

skat nu får beføjelser som er videre

beføjelser alt efter hvad deres opgave er politiet skal efterforske kriminalitet de må tilbageholde folk de må bære våben vi giver dem også mulighed for at komme helt ind i boligen hvis de har en retskendelse skat giver vi nogle andre beføjelser

og i det her tilfælde er den beføjelse vi gerne vil give dem

for at gå ind på en byggeplads ligesom arbejdstilsynet må og kontrollere om der bliver betalt skat som der skal eller om man er blandt dem der trykker danske løn og arbejdsvilkår som gør at almindelige danske håndværkere mister deres arbejde og at fællesskabet mister de her otte milliard kroner om året som andre mennesker jo så betaler for meget i skat

sted også være optaget af at det foregår

meget konkret greb til at gøre noget ved det

jeg er grundlæggende uenig i ordførerens besvarelse for det man gør med lovgivningen

må gå ind i haven ikke ind

i er en videre beføjelse end den politiet har

det er da en uholdbar situation

på en privat ejendom ikke inde i boligen men på grunden rundt om

gør hvis man er modstander af det her

chancen for at skat skal stå der med en lang næse og ikke kan kontrollere dem

og det samme er den danske skattebetaling

og det er der jo desværre nogle forekomster af må vi sige

fremmedfjendske fagforeningsretorik om

her til sidst men sådan er det jo altid desværre

for ganske almindelige mennesker

ikke anerkende at forhærdede kriminelle har en bedre retsgaranti retssikkerhed i virkeligheden

et helt simpelt konkret redskab som man giver skat det ligner arbejdstilsynets og herre simon emil ammitzbøll har jo ordet igen om lidt

beslutningsforslag om at fjerne arbejdstilsynets ret til

er en fuldstændig lignende situation der vil være når skat

så undgår man jo den også for liberal alliance meget undergravende virksomhed det må være

simon emil ammitzbøll jo har så meget imod fordi der er nogen der tillader sig at snyde

kan man altid prøve at tale om noget andet det har herre jesper petersen så prøvet med en række spørgere nu men tilbage til det spørgsmål som er blevet stillet igen og igen og som sf og herre jesper petersen ikke ønsker at svare på fordi man ønsker at krænke ganske almindelige borgeres retssikkerhed

er fuldstændig ligeglad

står i forhold til myndighederne

ned og så kan vi tage den senere men spørgsmålet er hvor er retsgarantien for ganske almindelige lovlydige borgere og hvorfor skal den være dårligere

der er tale om at arbejdstilsynet i dag må gå ind og kontrollere en byggeplads den mulighed vil vi også give skat

det der så er forskellen her foregår der en facaderenovering eller andet i tilknytning til ens ejendom så må man godt gå ind og kontrollere det ligesom arbejdstilsynet må

hen noget værre vås at forsøge at gøre det til et spørgsmål om

beskytte borgernes

sørge for at myndighederne ikke overtræder de almindelige menneskerettigheder selvfølgelig det gælder både hertillands og ude i verden

jeg vil måske lige starte med at sige at dem der i dag har meget travlt med at beskytte og

er dem der har stået bag ti års forringelser af menneskerettighederne og retssikkerheden igennem den såkaldte terrorlovgivning hvor man virkelig systematisk har udhulet folks rettigheder deres retssikkerhed

beskyttelse imod vilkårlig overvågning deres beskyttelse imod hemmelige retssager og hvad ved jeg som er gennemført de sidste ti år

hvis det er sådan at den bekymring for det enkelte menneskes

menneskerettigheder og retssikkerhed lige pludselig spiller så stor en rolle som vi har hørt i dag det kan jo lægge op til en god revision af den såkaldte terrorlovgivning når jeg startede med at sige at vi er meget optaget af boligens ukrænkelighed og

så ligger der jo deri også den tilgang til lovforslaget at her er der ikke tale om en bolig her er tale om en virksomhed

og det er meget vigtigt når man har den her debat at man holder øje med at der er forskel på en virksomhed

er der hvor man bor og virksomheden er der hvor man har en arbejdsgiver der bestemmer og som har en lang række rettigheder og har en lang række

har arbejdsgiveren et ansvar for de ansattes ve og vel hvordan de behandles og derfor har vi som samfund

et ønske om at beskytte de ansatte imod mishandling

i få en sikkerhed for at arbejdsgiveren behandler

ansatte ordentligt og derfor har vi et arbejdstilsyn der kan gå ind og se om denne arbejdsgiver der har ansvaret for tilrettelæggelsen af arbejdet sørger for at de rettigheder overholdes og at der ikke sker unødige arbejdsulykker på samme måde har arbejdsgiveren magt over skatteopkrævning afgiftsopkrævning sikkerhed for at de ansatte har arbejdstilladelse her i landet og en lang række andre ting der vedrører de ansatte og hvor vi som samfund har

de afgifter der opkræves eller skulle opkræves bliver opkrævet og bliver afregnet til samfundet og om de ansatte

igen har de rettigheder ansatte også på det område har

mulighed for at myndighederne kan gå ind og

kontrollere at det faktisk sker

fungerer på på rimelig vis det gør man typisk gennem stikprøver fordi man på den måde ligesom også kan sige at

om virksomheder men selvfølgelig er det nogle helt andre regler der gælder for en bolig og jeg vil da bare sige at det at en virksomhed ligger i en have

at man kalder virksomheden for en bolig

må også være lidt ræson i debatten det her drejer sig altså ikke om boliger det drejer sig om virksomheder

ikke bruges som en glidebane som nogle har antydet

stemmer imod dette lovforslag debatten har ikke overbevist mig om at vi skal gøre andet vil jeg sige det første princip

at mennesker naturligvis ikke skal kunne gøres ansvarlige for andre menneskers lovovertrædelser

denne lov den vil sørge for at gøre køberen af en ydelse eller en vare ansvarlig for at sælgeren betaler sin skat

kan køber så tvinges til at afstå

skulle have været betalt vi har under udvalgsbehandlingen bedt skatteministeren om at redegøre for

andre love der er i dansk lovgivning

sig af det samme princip om at gøre nogle andre ansvarlige for lovovertrædelsen end dem der faktisk begår lovovertrædelsen det bedste bud der er kommet fra skatteministeren

at hvis en arbejdsgiver

i henhold til kildeskatteloven skal den ansatte kunne forpligtes til at betale sin skat fordi arbejdsgiveren ikke har gjort det

men det var ikke et særlig godt eksempel for det handler jo om at folk bliver pligtige til at betale deres egen skat når nu deres arbejdsgiver ikke gør det det handler naturligvis ikke om at man som i det her tilfælde

at hvis man får købt noget sort arbejde hos en person der har gode pengesager

skal betales i det tilfælde kommer køber slet ikke til at betale noget selv om han jo ifølge loven har gjort noget ulovligt

en håndværker hvor håndværkeren ikke har orden i sine pengesager og ikke har nogen penge på kistebunden når skat kommer og påpeger at ikke alt skat er betalt og i det tilfælde bliver køberen så gjort ansvarlig for at betale skatteregningen fordi sælgeren ikke kan

har gjort nøjagtig det samme den ene person kan forpligtes til at betale

forpligtet til det fordi sælger kan betale sin skat selv fuldstændig uafhængig af det

køberen selv har gjort og det viser bare at det her er

som folketingets flertal betræder men som andre er imod og vi andre er det af meget gode grunde

på folks grund uden en retskendelse

er i strid med princippet bag grundlovens § to og halvfjerds om boligens ukrænkelighed den siger at boligen er ukrænkelig og hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse kan man kun træde ind

er det centrale her er at vi

af magten vi deler magten op i den lovgivende den udøvende og den dømmende magt

at vi tør lade den selv bestemme om den må træde ind over boligens grænser vi siger at hvis myndighederne vil træde ind over boligens grænser skal de først spørge om lov hos den dømmende magt fordi vi finder boligens ukrænkelighed så vigtig det er princippet i grundloven

man tilsidesætter med denne lov man siger vi har så meget tillid til den udøvende magt at vi ikke behøver den dømmende magt til at holde den udøvende magt i ørerne

herre jesper petersen fra sf nævnte arbejdstilsynet

burde arbejdstilsynet have ret til at gå ind på privatmands grund for at tjekke arbejdsforholdene uden en retskendelse det er retskendelsen der her er det afgørende hvorfor skulle arbejdstilsynet ikke spørge en domstol først når de træder ind på privatmands grund hvorfor skulle skat ikke spørge en domstol først før de træder ind på privatkvindes

der kom

at de skal have lov til at gøre det uden en retskendelse fordi det er nemmere for myndighederne

før man går ind på private menneskers grund og afkræver dem en forklaring om dit og om

grundloven den skal være med til at beskytte os mod den slags

så siger man så fra tilhængernes side jamen der er en enorm forskel på om det er uden

indendørs jeg synes ikke at forskellen er enorm

det er ikke noget argument at fordi de har budt håndværkere ind til at være der

ligesom det heller ikke er noget argument at skat må komme ind i huset når folk har gæster på besøg

og så at få besøg af folk der vil tiltvinge sig adgang det er der retskendelsen kommer ind som det vigtige princip

vi vil have at både den dømmende

udøvende magt er med på det her og ikke kun den udøvende magt heldigvis kan vi konstatere i dag at de borgerlige partiers modstand mod dette er principfast og klar både venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance er klare i mælet om at det her er en skamplet på vores retssikkerhed og det forpligter naturligvis efter et valg det skal danskerne vide

på en måde så det regerende socialistiske flertal med støtte fra det radikale venstre ikke har flertal længere

flertal der i dag og i tidligere behandlinger af dette lovforslag har tilkendegivet meget sikkert og klart at det her ikke hører til i vores have og derfor kan man selvfølgelig også forvente at et sådant borgerligt flertal efter næste valg hvis det kommer til stede folketinget vil afskaffe

han mener at det er helt ok hvis en arbejdsgiver

fra sine arbejdere eller ansatte eller

en højere retfærdighed at det så er den ansatte som

af en arbejdsgiver der ikke betaler den videre nu skal forpligtes til at betale den sådan

hvis arbejdsgiveren ikke betaler den ansattes skat kommer den ansatte jo i problemer med skattemyndighederne fordi den ansattes skat ikke er betalt dermed har den ansatte og arbejdsgiveren et mellemværende med hinanden arbejdsgiveren har ikke levet op til det som han skulle men her er der jo noget andet på spil i den her sag

om at det er sælgeren af en ydelse som ikke har betalt sin egen skat

man så køberen af ydelsen til at gøre på hans vegne det er jo noget ganske ganske andet end at en lønmodtager skal sørge for at få sin egen skat betalt og hvis det er sådan at hans arbejdsgiver har snydt ham

det er derfor jeg bruger sammenligningen for det er lige så vanvittigt at fastholde at man ikke kan komme ind på

agerer når ordføreren har inviteret en tvivlsom arbejdsgiver ind på sin private grund må ordføreren

arbejdsgivers aktivitet det er det jeg synes er det centrale det handler ikke om privatlivets fred og mulige andre ting det handler om

og medarbejdere i stort omfang

som ordfører mig bekendt ikke haft nogen tvivlsomme arbejdsgivere på min grund vi taler om principper her og ikke om

det kan da godt være at enhedslisten og liberal alliance her kan danne en alliance der vil have afskaffet kildeskatteloven sådan at det ikke er arbejdsgivernes opgave at tage lønmodtagernes løn og indbetale til skat men at lønmodtagerne får deres fulde løn udbetalt og så er det deres egen opgave at betale deres skat måske et par gange om året det ville nok også gøre det mere synligt hvor uretfærdigt det er at man opkræver så meget i skat

og der er jeg hæmmet af at jeg ikke havde en kuglepen heroppe så jeg kunne skrive det

simpelt hen ikke huske hvad det tredje var

i arbejdsmiljølovgivningen har den regel at enhver ansat eller enhver anonym kan anmelde et ulovligt forhold i en virksomhed og at man ikke kan afvise arbejdstilsynet at få adgang til at

fordi man har en idé om at man på den måde vil få anmeldt nogle ting som ellers ikke vil blive anmeldt fordi der er nogle der er bange for repressalier hvis deres navn kommer

i mange sager noget andet er

ikke er noget argument for at arbejdstilsynet skal have adgang uden en retskendelse

jeg siger at arbejdstilsynet ikke skal have adgang jeg siger heller ikke at skat

er om der skal være en retskendelse eller ej og der synes jeg at det er mest betryggende for borgernes retssikkerhed

der er mit umiddelbare svar selv om jeg ikke er ordfører for mit parti at der synes jeg også at det ville være naturligt at man skulle have en retskendelse men det er sådan mere et privat bud på tingene end det er mit partis bud for jeg kender faktisk ikke partiets holdning til det

arbejdsulykker så der er en rigtig god grund til

vi kan forestille os nu er der blevet talt om en fælles borgerlig aktion at man så

om at begrænse arbejdstilsynets fremtidige muligheder vil

bakker de andre borgerlige partier op om det her og derfor synes

godt kan være en vis ret i at påpege at der er en

at man gerne vil give arbejdstilsynet ret til at gå ind på folks ejendom uden retskendelse men ikke vil give skat adgang til at gå ind

arbejdstilsynet kan handle om liv og helbred

om penge og det kunne være begrundelsen for at man havde en skærpet adgang til at komme ind

en udvikling en sørgelig udvikling hvor vi stille og roligt går på kompromis med nogle grundlæggende principper i vores danske samfund det er en udvikling

jeg er modstander af det er en udvikling som

der ikke bør vedtages i folketingssalen og det er

også grunden til at jeg føler at der er en begrundelse for

at holde et privatistindlæg

mit partis ordfører boligens ukrænkelighed er et af de retsprincipper som vi har bygget vores danske samfund

det er indskrevet i grundlovens § to og halvfjerds at et brud med princippet om boligens ukrænkelighed kun må ske

efter særegen undtagelse ved lov med det foreliggende lovforslag går vi altså meget længere end

der i hvert fald i min optik bør være

danske parcelhuskvarterer og gå ind på alle

arbejde og det kan de gøre uanset om man ligger

soler sig bag ligusterhækken og det kan de gøre uden at der er en retskendelse de kompetencer som skats medarbejdere vil få til at

ligger ud over de kompetencer som selve politiet har til at trænge ind

retskendelse det må politiet nemlig kun gøre når der er risiko for

få prøvet en sådan beslutning i retten vi har altså en situation

vil vedtage det her lovforslag og hvor skat

en beslutning i retten får man ikke over for skat her det alene skats egen vurdering der tæller

tilfælde skat får kompetence til at

privat grund uden brug af en retskendelse

er nogen tungtvejende grund at det bliver lettere for skat at lave

administrativt hensyn og et på den anden side retssikkerhedsmæssigt hensyn og der er ikke balance

ting jeg anerkender selvfølgelig at det er

arbejdsprocessen lettere for skats medarbejdere men det kommer overhovedet ikke i nærheden af at opveje det brud på et grundlæggende retsprincip

at et

betydelig mindre end sandsynligheden for at danmark vinder kampen mod portugal i aften og em i det hele taget

sådan at det her lovforslag ikke bliver vedtaget

stillet otte og tres spørgsmål til

to og halvfjerds og det er ikke et kompromis der er berettiget i forhold til effekten af at give skat de her øgede beføjelser og jeg har derfor

at en parcelhusejer vil lade sine børn lege i haven

har inviteret et håndværkerfirma ind i haven

den samme byggeplads fra arbejdstilsynet være mindre krænkende end et besøg fra

på de beføjelser som arbejdstilsynet har og de hensyn der ligger bag de beføjelser som arbejdstilsynet har og og så det der ligger i

skat man kan ikke sammenligne de beføjelser og

christian juhls stemme formoder jeg kommer til

er uenig i forudsætningen for spørgsmålet

ikke blande mig i om man ligger i bikini eller er nøgen om man har lyst til at

det er noget man har ret til at gøre på

mit parti og hele den samlede borgerlige blok er uenige

beføjelser og de beføjelser som skat nu får men jeg vil især

at der skulle ske en krænkelse ved at vedtage den her lov i forhold til grundloven

en større krænkelse ved at en embedsmand fra arbejdstilsynet kommer og kontrollerer arbejdsgiverens arbejdsmiljø

embedsmand fra skat kommer og kontrollerer arbejdsgiverens skatteforhold under ingen omstændigheder er det ejeren i bikini eller ejeren ved grillen eller ejerens børn der er i søgelyset for besøget det er alene

som udfører arbejdet som er i søgelyset og som måske kan føle sig krænket berettiget eller uberettiget det er noget helt andet det er ikke ejeren af huset der bliver krænket på nogen måde og jeg vil gerne høre

kommer fra den ene etat

jeg er mere bange for dem fra skat end for dem fra arbejdstilsynet og det er ikke fordi jeg har noget at skjule

i min have på min terrasse eller i min bolig

det har også været en god og grundig behandling af det her lovforslag det afspejler at det er et centralt og vigtigt lovforslag

skal styrke indsatsen imod sort arbejde

helt afgørende for regeringen at vi styrker indsatsen imod sort arbejde første etape blev vedtaget i går af et meget bredt flertal i folketinget anden etape som skal vedtages i dag kan jeg fornemme ikke støttes af helt så bredt et flertal i folketinget heldigvis og det vil jeg gerne kvittere for

et flertal der støtter det lovforslag vi behandler i dag helt grundlæggende

regeringens tilgang og det afspejles også

forhåbentlig kommer til at vedtage at vi skal gå på to ben når det handler om at bekæmpe sort arbejde på den ene side er det nødvendigt

lovgivningen og den almindelige moral forstået på den måde at det fremover heldigvis kommer til at være sådan at hvis naboens

slå græsset ja så skal der ikke svares skat af det ligesom

uden at svare skat af op til titusind kroner om om året

mellem hvad der er almindelig moral og hvad der er lovgivning ind i

loven så det er fornuftigt det er den ene side

der er almindeligt moralsk acceptabelt naturligvis også skal være lovligt det er en forudsætning for at vi kan bekæmpe sort arbejde men en lige så central forudsætning er at man husker det andet ben vi kan ikke kun have en enbenet indsats og det andet ben er det vi behandler i dag det er at vi er nødt til som samfund at sætte hårdere ind over for det organiserede sorte arbejde det deciderede snyderi og derfor

sort arbejde er nemlig et problem dels hvis vi

glip af mange milliarder hvert eneste år der kunne være brugt til velfærd dels hvis vi kigger på det i forhold til fairness

den del af forslaget der har været diskuteret meget i salen i dag vedrørende skats

kontrollere virksomheder der udfører

store udendørs byggeprojekter på privat grund

nødt til at understrege at forslaget ikke er i strid med grundloven ellers havde regeringen naturligvis ikke fremmet det det er sådan i dag at skat kan

gennemfører byggeprojekter på erhvervsgrunde kan skat gennemføre stikprøver

det er det vi nu foreslår også kommer til at gælde på privat grund årsagen er at der desværre er problemer med sort arbejde på

private boliger

have fremsat forslaget og jeg er også glad for at et flertal i folketinget støtter det netop fordi det er et signal til de håndværksmestre der faktisk betaler skat og moms det er et

sort men betaler skat og støtter ordentlige vilkår det er et signal til de husejere som vælger at få ombygget huset på regning med moms

flertal i folketinget har respekt for alle dem der følger reglerne og at et flertal i folketinget ønsker at øge risikoen ved at købe og udføre sort

et svar fra skatteministeren

det her lovforslag ekstra bladet fik ikke noget svar så jeg vil

at se om jeg kan få et svar kan ministeren bekræfte at skat med det her forslag får mere vidtgående beføjelser end politiet har i forhold til adgangen til privat grund

når ministeren gentagne gange i medierne har sagt

ikke også at give skat adgang til at komme ind

spørgsmålet om

er nødt til at understrege at skat

er at hvis virksomheder

skal skat have mulighed for at at

synes jeg sådan set at det er almindelig sund fornuft at det der gælder for en erhvervsgrund fremover også kommer til at gælde

en privat grund og der tror jeg at rigtig mange virksomheder som betaler skat og moms godt kan følge mig i den logik

ikke har har noget imod at få besøg af

spørgsmål som ekstra bladet har stillet til skatteministeren om hvorvidt skatteministeren vil bekræfte at skat får mere vidtgående beføjelser end politiet det har skatteministeren haft travlt med at

det har skatteministeren altså vanskeligt ved at indrømme og det forstår jeg udmærket godt og det er stærkt

giver argumentationen fra skatteministeren jo

adgang til en privat grund jo men skat har

i den her sag det er en glidebane nu tager vi et skridt i dag og hvem ved hvad der kommer næste gang regeringen får sjove ideer det er stærkt bekymrende for argumentationen indikerer at man er fløjtende ligeglad med grundlæggende retsprincipper målet helliger

blot understrege at jeg tror at de fleste vil give mig ret i at politiet har noget mere vidtgående beføjelser end skattemyndighederne og

skattemyndighedernes konkrete beføjelser i forhold til

kunne kontrollere en virksomhed som har en byggeplads på en privat grund synes jeg der er tale om

praktisk svar på et praktisk problem

i folketinget ikke anerkender at vi har et stort problem med sort arbejde også

over for håndværksmestre og håndværkere der faktisk betaler skat og moms er rimeligt og fair at vi sætter ind over for virksomheder der ikke betaler skat og moms

af at vi som samfund går glip af rigtig mange penge hvert eneste år på grund af sort arbejde

ministeren og regeringen

en farlig voldsforbryder og terrorist skal have en

er tale om er at skat fremover skal kontrollere virksomheder der har en byggeplads på en privat grund skat skal ikke kunne gå ind på en privat grund og kontrollere en uskyldig boligejer men det er korrekt at fremover hvis en virksomhed ikke betaler skat og moms

vil skat kunne gennemføre en stikprøvekontrol præcis ligesom skat

kan gennemføre en stikprøvekontrol til at kontrollere byggevirksomheder på erhvervsgrunde

muligheder for skat i forhold til at gå ind på privat grund

der er fornuftigt den pågældende myndighed skal have jeg har understreget en enkelt gang at at politiets

er noget mere vidtgående end skats det tror jeg også vi skal fastholde

personer og lignende det tror jeg ikke at nogen herinde mener at skattemyndighederne skal når det er så afgørende at skat fremover skal have mulighed for også at kontrollere virksomheder der har byggepladser på privat grund

skyldes det naturligvis at vi kan se meget store problemer med sort arbejde

skulle se igennem fingre og vende det blinde øje til et stort samfundsproblem

at der desværre også er håndværkere der gør livet sværere for de håndværkere der faktisk betaler skat og moms ved at arbejde sort

at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi om et øjeblik

til afstemning så er der nemlig gået de lovede

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod stemte seks og fyrre hverken for eller imod

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

tre af skatteministeren som vedtaget

man kan kalde dette lovforslag fra skatteministeren i dagens udgave af dagbladet børsen tager en række centrale danske erhvervsfolk skarp afstand fra forslaget de skatteindtægter man vil få er så beskedne i forhold til den skade man laver lyder det fra jørgen

flere iværksættere inden for højteknologi når de så samtidig skaber rammevilkår der er dårligere end hvad udlandet tilbyder

siger kirsten drejer der er administrerende direktør i biotekvirksomheden symphogen og med en fortid i novo nordisk og hun fortsætter jeg ved virkelig ikke hvad de tænker på når de laver sådan noget så derfor må man bare sige at der kommer ikke noget nyt novo nordisk lundbeck eller carlsberg i danmark fordi vilkårene ikke

fra lundbeckfonden lyder der følgende over de senere år har vi investeret fire hundrede og tres million kroner i dansk biotek i øjeblikket har vi en investeringsramme på en

milliard kroner frem til udgangen af to tusind og fjorten så stort et beløb kommer vi ikke til at investere fremadrettet hvis det her forslag kommer igennem i dagens udgave af berlingske skriver selv samme jørgen mads clausen sammen

efter vores opfattelse er forslaget i klar modstrid med regeringens erklærede mål om at skabe gode vækstvilkår forslaget vil bremse virksomhedernes vækstmuligheder det vil også få stor betydning for udenlandske virksomheders lyst til at placere sig i danmark og vil ramme danske virksomheders konkurrenceevne en del af regeringen har i kampagner slået på at partiet lytter og det er derfor stærkt bekymrende at det radikale venstre støtter dette forslag de radikale lytter tja men i det her tilfælde i hvert fald ikke til relevant kritik fra det erhvervsliv som vil blive ramt af investeringsskatten man kan forstå at den radikale skatteordfører muligvis hvis det viser sig at blive så slemt alligevel måske en dag kunne finde på at overveje om det nu var klogt det er særlig biotek medico og telebranchen der rammes hårdt med tab af arbejdspladser til følge med færre investeringer inden for brancherne færre investeringer i teleinfrastrukturen vil blandt andet betyde dårligere udbygning af mobildækningen i danmark

med dette forslag det er ikke nogen skam at komme på bedre tanker at regeringen fortryder at den vil indføre en investeringsskat som i den grad kun vil føre til færre arbejdspladser og færre

selv skatteministeren har tidligere brystet sig af at han lytter til kritik senest omkring aldersdiskriminationen i forhold til regeringens skatteudspil og derfor anbefaler jeg at skatteministeren nu går på talerstolen og forklarer om han vil lytte til den fremførte kritik i denne sag eller hvorfor han i denne sag vælger at overhøre en kritik

som så kraftigt advarer imod dette forslag for venstre er det afgørende at vi skaber betingelser som gør at det er attraktivt at investere i danmark det er attraktivt at skabe arbejdspladser det her lovforslag trækker entydigt i den forkerte retning og det vender vi os skarpt imod

vanvittig argumentation vi har at gøre med her

hvor en stribe virksomheder ikke har betalt skat i danmark det kan

at der er nogle der følger lovgivningen og at er andre der ikke gør og nu får venstres ordfører det til at lyde som om der bliver drevet en

de her virksomheder vi har et ønske om at der bliver investeret og skabt arbejdspladser

en af måderne

at de bliver udkonkurreret fordi nogle andre virksomheder får lov til at skalte og valte med lovgivningen som det passer dem så jeg forstår ærlig talt ikke

at underminere de danske virksomheder

den argumentation som skatteministeren også kom for skade at

drejer sig om at betingelserne bliver skærpet det drejer sig om at virksomheder der fuldt ud inden for gældende skatteregler

er nogle der snyder som nu kommer til at betale skat

virksomheder hvis de notorisk og lige så skråsikkert som fru pernille rosenkrantz theil siger ikke overholdt skattelovgivningen

virksomheder for de flestes vedkommende bidrager til at betale for at folk bliver uddannet

der også er uddannet arbejdskraft i fremtiden at danske virksomheder bidrager til at vi har en infrastruktur i danmark at danske virksomheder bidrager til at vi har et sundhedsvæsen der også kan lappe deres medarbejdere sammen når noget går galt og at vi så har en gruppe af selskaber som er nulskatteselskaber come on

et samfund jeg mener simpelt hen at venstre med sin attitude bidrager til at underminere det skattegrundlag som gør det muligt for

til det fællesskab der skal til for også at

betale den skat de skal det kan der overhovedet ikke herske nogen tvivl om

en stribe velrenommerede virksomhedsledere fra hæderkronede danske virksomheder fra novo nordisk fra danfoss fra lundbeckfonden som siger at den stramning som det her forslag medfører gør at det er mindre attraktivt at investere i danmark

omfang vil svække investeringer i danmark

det er det som gør at en række erhvervsfolk siger at nogle af de erhvervssucceser vi har i dag

vælge at placere sig i danmark fremover havde de her regler været gældende tidligere

at de ikke skal betale så meget i skat så derfor går mit spørgsmål ikke til virksomhedsledere og om hvad de angiveligt har sagt i pressen mit spørgsmål går til partiet venstre er partiet venstre enig

multinationale selskaber der i årevis

at der er multinationale selskaber med en milliardomsætning som betaler halvtreds million kroner i skat i danmark de holder sig givetvis inden for lovgivningen

er sådan indrettet at nogle kan undgå at betale skat selv i tyve fem og tyve år så er det måske lovgivningen der er noget galt med

lave lovgivningen om så alle kommer til at betale

om der er nogle der ikke overholder skattelovgivningen så er

det er fair nok det er velkendt at herre frank aaen har det synspunkt men så skal man ikke forsøge at pakke det ind på samme måde som fru pernille rosenkrantz theil gjorde og sige at det her

rette op på nogle fejl og mangler det her vil

med til at trække danmark i den forkerte retning

danske arbejdspladser og det vender vi os imod

svaret på mit spørgsmål hvis lovgivningen

i årtier og at firmaer med en

og meget store overskud kan nøjes med at betale halvtreds million kroner om året til det danske fællesskab

noget galt med lovgivningen

proces der førte frem til den her lovgivning jeg ved ikke om venstres skatteordfører kender

fordi den gamle regering mistede modet så det er vel ikke den rene socialisme eller hvad

under vk regeringen i forhold til det her det er nemlig fuldstændig korrekt at der blev taget masser af initiativer for at sikre at

at der blev grebet ind så dem der ikke overholder reglerne

det jeg kan konstatere

er at nu kommer vi til at stå med et regelsæt som er mindre attraktivt end det man har

norge og sverige når det gælder præcis

være lysende klart at man vælger

skærpe reglerne så det er mindre attraktivt at investere i danmark det koster arbejdspladser og det er så fair nok at

at det tjener et et højere formål vi mener fra venstres side at vi har brug for flere arbejdspladser og ikke færre

en lang lang række konkrete forslag som skulle sikre at multinationale selskaber

skat i danmark de blev ikke gennemført af hans efterfølger men bliver nu gennemført af den nye regering og det nye flertal så det er vel sådan set den rettidige omhu venstre overhovedet ikke var i stand til at vise da man skiftede skatteministeren ud som vi nu ser udført i praksis

det er initiativer der er taget under vk regeringen det der er det afgørende

fra medicoindustrien

investere i danmark i samme omfang som i dag det lytter vi til i venstre det synes vi er bekymrende vi synes ikke det er nogen god idé at

er tilfældet her det er så fair nok at der er et andet syn på det men vi har så åbenbart også en forskellig opfattelse af hvad det er der skaber beskæftigelse

helt utroligt jeg spørger om det ikke er korrekt at herre troels lund poulsen som skatteminister

forlod den post som skatteminister og blev erstattet af en anden venstremand og så skete der intet af det herre troels

stor sag at vi forsøger at gøre en effektiv indsats for at sikre

fik andre ting at lave end at være skatteminister men derfor kan man vel godt respektere at der nu er partier som gennemfører det

via bankoverførsler til skattelylande det var noget der blev sat i værk mens

poulsen var skatteminister og det er jo et arbejde

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte seks og fyrre

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen for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

årsag og virkning på kort sigt

vi jo både forebygge pirateri

og forsvare de skibe som måtte skulle sejle i områder med pirater men på længere sigt skal vi

fjerne den fattigdom i verden der er den egentlige årsag til

muligheden for at fiske på deres eget territorium og i den sammenhæng er det jo dybt pinligt at eu og andre har været med til at smadre muligheden for somaliernes fiskeri derovre

udvikling igennem hvor folk vælger pirateri som levevej og som måske eneste levevej

kan medbringe op til fem og tyve våben

en egnethedsvurdering af de vagter som skal bruge de her våben

det er jo lidt tåbeligt når der i forvejen er mulighed for bevæbnede vagter om bord den findes allerede i dag endda med en meget meget hurtig mulighed for at

at mange rederier får godkendelsen samme dag som de søger så det er jo en søgt forklaring at man vil gøre det mere effektivt og hurtigt for rederierne

de her tilladelser især når man tænker på

flere våben ude på skibene en spredning af våben er i sig selv et problem jeg vil meget gerne advare imod at vi får

som ligner for eksempel usas hvor det jo næsten er almindeligt at man kan finde våben i private hjem og så videre

mindre kontrol med hvor våbnene er henne i vores samfund

der bevæbnes på skibene nu er det så

et vagtpersonale er egnet til at

meget problematisk at vi overhører både advokatrådets

politiforbundets og ftfs indsigelser de har gjort alvorlige indsigelser imod

som har en meget meget begrænset effekt men som har meget meget store og vidtgående følger

hvis vi vedtager den jeg mener at der er andre og meget mere vigtige ting at sætte fokus på ved pirateriet nemlig hele problemet med retsforfølgelse

vi skal gennemføre en effektiv retsforfølgelse fordi det er dyrt at tage piraterne hjem til danmark og hvad skal vi så gøre ved dem så hellere

uløst problem der hedder frigivelse af de gidsler der

nu engang er blevet taget af pirater dernede vi har danskere siddende

mere end fem hundrede dage godt og vel sytten måneder

danskere der har siddet der og der er ingen der endnu har løst de problemer

bare sejle videre til nye eventyr hvor han kan tjene penge det er umoralsk og det er uanstændigt at de ting ikke er løst og at vi ikke hjælper med at få skabt en situation hvor vi kan løse de her problemer så alt i alt er det en rigtig dårlig idé at vedtage det her

og dets meget meget få fordele og derfor vil vil vi fra enhedslistens side stemme imod

vi slutter afstemningen for stemte fire og halvfems imod stemte otte

for stemte syv og halvtreds imod stemte fem og fyrre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

vi slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget

ønsker herre christian langballe at få ordet ja

vi i dansk folkeparti kan ikke stemme for

får dansk statsborgerskab vi mener ikke man kan byde danskerne at en mand der er mistænkt for terrorisme

nu får dansk statsborgerskab danskerne må jo spørge sig selv hvad det er for nogle politikere de har når alle partier på nær dansk folkeparti

med dansk statsborgerskab man belønner vedkommende med rødbedefarvet pas og stemmeret til folketinget det er det glade vanvid vi har stillet et ændringsforslag hvor vi bad om at få de tretten statsløse inklusive den potentielle terrorist

vi accepterer ikke at de tretten

en og tres som tiden for længst er løbet fra

konventionen blev til på baggrund af nogle erfaringer fra anden verdenskrig og tiden er altså en helt anden i dag

som er helt uacceptable man kan have begået endog meget alvorlige forbrydelser og have siddet i fængsel i op til fem år

stadig væk være omfattet af konventionen det mener vi er helt ude i skoven

som er ude af kontakt med virkeligheden alligevel betragter et flertal i folketinget konventionerne

urørlige hellige tekster der er dumpet ned fra himlen som en anden

i den her konvention og som vi normalt sammenligner os med

og frankrig har ikke ratificeret konventionen

problemet med de statsløse er at de fordi de

kan tildeles statsborgerskab

flere af dem har begået kriminalitet og har gæld til det offentlige og så er der den potentielle terrorist hvorfor skal de have dansk statsborgerskab

uden krav og betingelser derfor siger vi stil alle lige lad alle inklusive de statsløse gå op til de samme prøver og være underlagt de samme betingelser så gøres der ikke forskel på nogen det var grunden til at vi stillede ændringsforslaget og det er så blevet stemt

en potentiel terrorist med statsborgerskab

ordet som ordfører herre

af sagen her i salen stillede jeg en række spørgsmål til justitsministeren som han ikke fandt anledning til at gå på talerstolen og besvare derfor vil jeg gerne gentage min opfordring til justitsministeren om at komme herop og forklare hvad det er der har gjort at socialdemokraterne har skiftet holdning i det her spørgsmål den holdning man havde

valget gik ud på at man skulle kontakte

de andre lande der har underskrevet den pågældende fn konvention med henblik på en ændret fortolkning

en ændret konvention så vi kunne undgå at komme i den situation som vi er i i dag

vi skal give statsborgerskab til en mand eller kvinde som af

begå forbrydelser mod statens sikkerhed

forleden ikke at gå på talerstolen og besvare mine spørgsmål men jeg håber at justitsministeren vil komme på talerstolen i dag og forklare folketinget og forklare folket hvorfor socialdemokraterne i dag mener at det er helt i orden at vi giver statsborgerskab til potentielle terrorister

ordførerens forundring over at

stille venstre det enkle spørgsmål når man nu går ud med bål og brand og kritiserer regeringen hvorfor stemmer man så omvendt for

ni og halvfems som er på lovforslaget jo sådan set har været

jeg kan henholde mig til det svar jeg gav der om at vi i venstre ikke mener det er rimeligt at holde

en masse mennesker som gidsler fordi der er en person på lovforslaget som vi ikke ønsker at give statsborgerskab

andre statsborgere der ønsker at blive danske statsborgere

andre statsborgere har jo statsborgerskab men ønsker at skifte deres statsborgerskab ud med et dansk statsborgerskab hvorimod statsløse netop er karakteriseret ved at de ikke har et statsborgerskab og derfor synes vi det er rimeligt at der er lempeligere betingelser for den gruppe

potentielle terrorister bliver statsborgere der sætter vi grænsen

konventionen som netop undtager

disse grupper men kun hvis der er faldet endelig dom og det er

jeg kan jo så ikke forstå hvorfor man ikke skal stille de samme krav

faktisk har opholdstilladelse her i danmark de kan modtage sociale ydelser de kan stemme til kommunalvalgene det er vi

skal laves om men de har en masse rettigheder i forvejen

er selvfølgelig at de kan stemme til folketinget det mener vi også er alvorligt nok der mener vi

at man gennemgår sprogprøver

oppe til prøver som gør at man er orienteret

det danske samfund og derfor siger vi

det gælder også de statsløse

det er urimeligt over for alle andre at de statsløse skal

argumenterer for ville jo i hvert fald med sikkerhed kræve at vi var nødt til at opsige konventionen om

jan e jørgensen i at justitsministeren ikke skulle have proppet de her personer på lovforslaget men

problematisere og kritisere

indfødsret men alligevel stemmer for så kan venstre ikke finde ud af om venstre agter at stemme for at

til den undrende befolkning vi mener så at de her personer

e jørgensen måske tager en lille

det som venstre har tilkendegivet i medierne

har oplistet fra folketingets talerstol

udadtil nemlig at man ønsker at stemme imod et lovforslag

det har venstre jo sagt udadtil og det er venstre citeret

der har fået det indtryk at venstre rent faktisk

jeg bare herre jan e jørgensen til at lade være med at rende rundt og kritisere og problematisere hele tiden hvis ikke man ønsker at sætte

ordene men vi kan jo ikke tvinge justitsministeren til at gøre noget justitsministeren ikke agter at gøre men i modsætning til dansk folkeparti mener vi ikke at man skal bryde konventioner med åbne øjne og i modsætning til dansk folkeparti mener vi ikke at man skal tage mere end tusind mennesker som gidsler fordi der er en person i den gruppe som de nu tilfældigvis er kommet i pulje med som

vigtigt og principielt problematisk

at en potentiel risiko for danske interesser og rigets sikkerhed

skifte hest

det har venstre ikke gjort venstre mener stadig væk det

potentiel terrorist er på statsborgerskabsloven det mener venstre

stadig væk er et problem og jeg forstår ikke hvorfor dansk folkeparti synes vi skal holde op med at kritisere regeringen for at regeringen ikke vil sætte os i en situation hvor vi kan komme væk fra den meget

situation som vi er i nu hvor en sådan person skal gives statsborgerskab jeg synes snarere at dansk folkeparti skulle deltage i kritikken af regeringen frem for at bede os andre om at holde inde med kritikken

venstre er at man vælger at støtte regeringens politik

vederstyggeligt det er modbydeligt det er en krænkelse af vores egne rettigheder og fundamentale værdier

føje sig og bøje sig og går ind og støtter regeringen i den her vedtagelse

anviser er ikke en farbar vej den vej man kan gå hvis den her problemstilling skal løses er at vi tager kontakt til de andre lande som har ratificeret fn konventionen

taler med dem om at få ændret fortolkningen eller i yderste

konventionen helt ændret hvis det er det der er nødvendigt det er den eneste farbare vej og det er en besværlig vej den lette løsning vil være

stemme nej men det giver altså en række andre problemer herunder at man altså straffer hvad enten det nu er tolv

det kan vi godt tilslutte os i dansk folkeparti

end borgernes sikkerhed vi snakker

for at der ikke er flere medlemmer af dansk folkepartis gruppe

men jeg må forsøge at svare

ordføreren som først talte om sikkerhed og bagefter talte om retssikkerhed det er to

borger bliver jo hverken mere eller mindre farlig af at blive gjort til statsborger det skal vi

men omvendt mener vi i venstre at det er ganske problematisk at vi giver en gave

folk som aktivt har vist at de sådan set ikke ønsker det danske samfund det er et problem vi gerne vil have løst men det løser vi altså ikke ved at stemme nej til lovforslaget i dag det løser vi ved et større stykke arbejde som vil tage noget tid og kræve

det er jo en potentiel terrorist der står på den liste

som herre

problematisk at venstre ikke stemmer nej

tiltræde og når man så tiltræder dem skal man også

dem ellers giver det ikke meget mening at have tiltrådt dem vi kan heller ikke tale med særlig stor overbevisning over for andre lande som bryder diverse konventioner hvis vi selv gør det så vejen frem er altså enten at få ændret ændret fortolkningen af konventionen eller få ændret konventionen alternativt kan

men så længe vi er er med i den pågældende konvention skal den også overholdes ligesom en lov skal overholdes når den er vedtaget ellers må man jo få den ændret det er

der er ikke stillet ændringsforslag herre martin henriksen som ordfører for dansk folkeparti

udlændingepolitik og dermed bliver venstre og konservative til en del af problemet i stedet for en del af løsningen det beklager jeg jeg synes at

folketingsvalget venstre og konservative startede med at stemme for

statsborgerskab til kriminelle udlændinge og de har lige gjort det igen dernæst stemte de imod at kriminalisere parallelle retssystemer og imod hårdere konsekvenser

forældre der sender deres børn på genopdragelsesrejse og i dag hjælpe de så enhedslisten liberal alliance og regeringen med at lempe udlændingepolitikken

ikke lade socialistisk propaganda diktere vores tilgang til de udfordringer som samfundet står over for

det er sagen simpelt hen for vigtig til i dag gælder der et enkelt og efter min opfattelse rimeligt regelsæt beskeden til den forælder der er rejst fra sit land og her til danmark og som ønsker at hente sit barn fra et tidligere ægteskab hertil er følgende du har naturligvis mulighed for at hente dit barn til danmark naturligvis men det er dit ansvar og jo hurtigere du gør det jo nemmere er det og du skal vide at jo længere tid du venter jo sværere bliver det det mener jeg er afbalanceret jeg forstår jo slet ikke hvorfor nogen der har fået børn i det hele taget vil drømme om at vente mere end to år eller for den sags skyld en halv år med at hente sit barn

de fleste gør det så hurtigt som muligt og det mener jeg også godt vi kan tillade os at forvente

gerne vil være sammen med sit barn det er en hjertesag for ethvert menneske der har fået børn og derfor skal lovgivningen også give mulighed for

udenlandsk forælder kan hente sit barn til danmark men vi ved at jo længere tid man venter med at hente et barn til danmark fra en anden kultur der adskiller sig meget fra den danske desto sværere bliver det at integrere dette barn i det danske samfund og derfor bør vi som samfund og folketing understrege over for forældrene at de har et ansvar for hvorvidt deres børns integration skal lykkes men det klare og tydelige forældreansvar som er en del af den eksisterende lovgivning udhules desværre med dette lovforslag selv børn med indvandrerbaggrund som er født og opvokset i danmark

svært ved at tilpasse sig det danske samfund vi ved at de har massive integrationsproblemer sociale problemer og sprogproblemer i folkeskolen og de halter bagefter hele vejen igennem uddannelsessystemet og ender i arbejdsløshed og nogle gange det der er værre nu lægger man op til at børnene skal sidde i årevis et eller andet sted i verden før de kommer til danmark og det kommer til at gå galt det var faktisk også baggrunden for at man i sin tid indførte det her regelsæt netop for at undgå det en vedtagelse af lovforslaget vil skade integrationen og sende det signal at forældre i årevis kan lade deres børn blive præget af værdier i hjemlandet som er til skade for barnet og som vil vanskeliggøre at barnet bliver ordentligt tilpasset til det danske samfund det kommer som en overraskelse at venstre og konservative efter ti år i regering stadig ikke har forstået hvor vigtig udlændingepolitikken er jeg synes det er rystende det siger noget om at det bliver dansk

opgave at rette op på udlændingepolitikken og det lader desværre til at det bliver en ensom kamp

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

lige til det sidste her

er fru mette bock også på vej til at stemme så

imod stemte tretten

for eller imod lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

flertal i folketinget om ganske kort tid stemmer for dette lovforslag så lemper regeringen igen udlændingepolitikken med det uundgåelige resultat

vil få opholdstilladelse i danmark og her taler vi om nogle indvandrere som har svært ved at tilpasse sig det danske samfund det er dybt skadeligt for vores land hvorfor jeg håber at der inden for en overskuelig fremtid bliver mulighed for igen at stramme udlændingepolitikken med denne lempelse sender regeringen sammen med sine støttepartier det signal at det egentlig ikke er så vigtigt om man kan ordentligt dansk at det ikke betyder det store om man er i beskæftigelse

medborgerskabet og det med at være aktiv i det danske samfund nu ikke

når myndighederne vurderer ens ansøgning om permanent opholdstilladelse der er tale om lempelse på lempelse denne regering har trods valgløfterne om en stram udlændingepolitik ikke leveret andet

er åbenbart slet ikke færdig jeg kan forstå at der

forhandles om lempelser i asylpolitikken og at der jævnfør regeringsgrundlaget er lagt op til lempelser i forhold til indfødsretten

for stemte en og tres imod stemte fyrre

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfjerds imod stemte to og tyve

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte

der slutter afstemningen for stemte en og tres imod stemte ni og tredive

at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg vil lige bede medlemmerne om at holde sig i ro bare et øjeblik til efter den her afstemning

for stemte ni imod stemte fem og halvtreds

i forbindelse med regeringens svar på europa kommissionens spørgeskema om kønsubalancer i virksomhedsbestyrelser i eu

skriftlig redegørelse om erhvervsstøtte totusinde og

mens der endnu er ro i salen vil jeg gerne tilføje at det næste planlagte møde afholdes torsdag den sjette september to tusind og tolv klokken ti med følgende dagsorden første behandling af forslag til lov om finanslov for finansåret to tusind og tretten skulle det blive nødvendigt at indkalde folketinget til yderligere møder vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive tilstillet medlemmerne skriftligt det forhold at der foreløbig ikke er flere møder i salen er som bekendt ikke ensbetydende med at arbejdet ligger stille der vil som sædvanlig være møder i folketingets stående udvalg ligesom der er andre arrangementer som medlemmerne deltager i fra i morgen

en meget stor del af tingets medlemmer for eksempel deltage i folkemødet på bornholm dette være sagt for at imødegå den misforståelse at mødefrihed i salen er ensbetydende med tidlig sommerferie jeg ønsker alle medlemmer en god og aktiv sommer og samtidig vil jeg gerne takke alle vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår